til pensionsområdet vi stemte dengang imod fordi vi mente og stadig mener at forslaget var skævt og

samtidig med at det ikke løste de problemer der er denne sag omhandler denne lov

en lille del af den det er sådan at

eller anden form for social ydelse faktisk vil opleve at gå ned i ydelse hvis de indbetaler alderspension og det gælder også hvis deres ægtefælle

derfor foreslår man her at pensionsselskabet kan bede udbetaling danmark om at få oplyst om den enkelte får en ydelse eller ej ikke hvor meget de får men om de får en ydelse

den enkelte om hvilke løsninger der kan svare sig for for borgeren det mener vi

er en god måde at sikre borgeren på den måde give dem en god rådgivning og sørge for at de

det rigtige valg vi mener dog stadig at det man besluttede dengang ikke rammer godt nok men dette forslag stemmer vi for fordi det hjælper en gruppe mennesker så det

en it løsning så man kan finde ud af

pensionsinstitutterne at vejlede

cpr numre fra kunder til udbetaling udbetaling danmark det skal jo gerne være sådan at pensionskunderne får den relevante vejledning så de kan få mest muligt ud af deres

folkeparti støtter det her forslag

det skal kunne betale sig at spare op

derfor indgik vi sammen med dansk folkeparti sidste år aftalen om flere år på arbejdsmarkedet det er en aftale der blandt andet skal gøre det mere attraktivt for folk der nærmer sig pensionsalderen at sætte lidt ind på aldersopsparingen det er et rigtig godt element i det danske

system for det øger både incitamentet til at spare op til pension og incitamentet til at blive nogle flere år på arbejdsmarkedet lovforslaget som vi i dag behandler er et led i udmøntningen af den førnævnte politiske aftale og forslaget adresserer som sagt den del af aftalen som omhandler omlægning af arbejdsmarkedspensionerne og muligheden for at sætte flere penge til side i arbejdslivets efterår

og regeringens ambition at aldersopsparingen

obligatoriske arbejdsmarkedspensioner i fremtiden pensionsopsparing er en kompleks størrelse for de fleste det kan være svært at sætte sig

set kernen i det her lovforslag at vi sikrer rådgivning i forbindelse med omlægning af arbejdsmarkedspensioner for de danskere der har brug for det

det er jo sådan at indbetaling til en alderspension kan have indflydelse på indkomstafhængige ydelser som eksempelvis boligstøtte fripladstilskud eller førtidspension og det kan med andre ord give minus

eller samleverens ydelseskonto hvis man bliver omfattet af en alderspension eller skyder flere penge ind på den derfor ønsker pensionsselskaberne at sætte

de kunder der kan blive berørt af ændringerne det synes jeg er helt rimeligt derfor støtter venstre

løsning der kan give udbetaling danmark mulighed for at identificere de kunder som kan have behov for målrettet rådgivning om påvirkningen af indkomstafhængige ydelser hos

forslaget udmønter vi så dermed et

i netop aftalen om flere år på arbejdsmarkedet og vi sikrer at de danskere der måtte have behov for det

de nye indbetalingsmuligheder hertil og indvirkningen på konkrete ydelser med de ord

det konservative folkeparti som desværre ikke kunne være repræsenteret i dag og sige at de også støtter

kort høringsfrist og lovforslaget blev fremsat allerede den sjette november før høringsfristen var afsluttet vi vil rette en stor tak til

urimelig korte høringsfrist har givet sig tid til at udarbejde fyldestgørende høringssvar lovforslaget blev oversendt til folketinget fire dage før førstebehandlingen og først den fjortende november for to dage siden fik vi høringssvarene og det sidste høringsnotat det er uacceptabelt at man ikke overholder de normale frister vi har for den slags arbejde

der skal udtales en klar kritik af resultatet er da også at vi nu står med et ufærdigt lovforslag og det tror jeg ministeren må erkende det

gjort i praksis for ellers havde han jo ikke allerede inden førstebehandlingen i dag bebudet en række ændringsforslag på baggrund af høringssvarene fra datatilsynet og institut for menneskerettigheder hvis man nu havde fulgt den normale procedure og givet sig den tid der skal til så havde man haft mulighed for at rette det til inden man fremsatte lovforslaget hvad indholdet angår

men det skal altså løses ved at man ændrer i reglerne om aldersopsparing

at man går ind og ændrer på reglerne om de indkomstafhængige ydelser hvis man absolut vil fastholde den her aldersopsparing det er sådan man skal løse det

i stedet for at bruge problemet som en brækstang for at udbetaling danmark skal tvinges til at udlevere cpr numre til private virksomheder vi tager også skarpt afstand fra at der skal ske registersamkøring uden samtykke vi kan ikke se at der er nogen samfundsinteresser på spil der gør det nødvendigt og proportionalt det fremgår af forslaget at det skal være frivilligt for pensionsinstitutterne at tilslutte sig den her udsøgningsordning af cpr numre det burde som en selvfølge også være frivilligt for kunderne

efterhånden set en del lovforslag hvor udbetaling danmark får hjemmel til registersamkøring og i disse lovforslag er der argumenteret

at samkøring er nødvendig fordi det er for dyrt at fremskaffe oplysningerne på anden måde enhedslisten mener det er en betænkelig praksis der underminerer den databeskyttelse der trods alt er indeholdt i eus databeskyttelsesforordning og vi vil advare imod at fortsætte

det spor så jeg må sige at som lovforslaget foreligger her kan vi ikke støtte det vi skal selvfølgelig

må vi forholde os til det men som det ligger nu kan vi ikke stemme for det

ikke at det er helt problemfrit at man vil bruge private

som skal udveksles mellem udbetaling danmark og pensionsinstitutterne til at opspore og rådgive borgere om pension vi synes derfor at det er

vigtigt at man foreslår kun at udveksle ikkepersonfølsomme oplysninger og at man generelt sikrer en meget høj databeskyttelse omkring det her omvendt

målgruppen for aldersopsparing er nok ikke den målgruppe som er mest informeret om pensionsopsparing og konsekvenserne

sagtens være et behov for individuel rådgivning

med ekstremt kort høringsfrist

være rart at få ministerens begrundelse for det altså syv dages høringsfrist hvoraf tre dage er en weekend betyder jo at de relevante parter stort set ikke har haft mulighed for

vi anerkender at det her forslag måske kan være en fordel for pensionskunder i forhold til rådgivning men vi synes også at vi ser at der er nogle databeskyttelsesmæssige problemer datatilsynet finder jo at lovforslaget ikke ses at være klart ogeller tilstrækkeligt i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler på væsentlige punkter så altså før vi kommer til

vi skal ud at gøre noget af det arbejde som ministeriet burde have gjort nemlig spørge nogle flere høringsparter og eksterne organisationer om hvad de mener om det så på det her grundlag

aftalen af tyvende juni sytten som ligger til grund for dette lovforslag men ikke desto mindre stemmer vi for dette forslag den skitserede it løsning kan sikre den rette rådgivning og undgå en følelse af urimelighed hos den enkelte som kan blive berørt af det her forslag både positivt og negativt så radikale venstre stemmer for forslaget

vi længe har ledt efter en løsning for sf er det vigtigt at lo anbefaler lovforslaget men vi har også noteret at institut for menneskerettigheder og datatilsynet har en række indsigelser i forhold til

databeskyttelsesretlige regler og at beskæftigelsesministeriet i et supplerende høringsnotat fra justitsministeriet der først blev oversendt tirsdag aften noterer at de vil lave en række ændringsforslag

problematisk at datasamkørslen kan ske helt uden borgerens samtykke under alle omstændigheder vil sf derfor stille et ændringsforslag med det formål at nye og eksisterende ydelsesmodtagere

om at deres data muligvis vil blive samkørt med henblik på pensionsvejledning på den måde vil udbetaling danmark ikke kunne give oplysninger om ydelsesmodtagere videre til pengeinstitutterne før fristen for indsigelse er udløbet og udbetaling danmark kan ikke videregive oplysninger hvis kunden gør indsigelse inden fristens udløb

og enten gennem ændringsforslag fra ministeren eller ændringsforslag fra sf

ordfører sige at vi er stærkt utilfredse med processen

de mennesker der er i høringsprocessen har været uden reel mulighed for at

med stor tilfredshed at der er en bred opbakning til lovforslaget

at etablere en it løsning der gør det muligt at udsøge målgrupper til brug for pensionsinstitutternes rådgivning om aldersopsparing i praksis betyder det at der vil ske en udveksling af personoplysninger mellem pensionsinstitutterne og

nogle af de indkomne høringssvar jo også vidner om jeg vil gerne understrege at behandlingen af borgernes data ikke er noget som regeringen tager let på derfor har vi også valgt at lytte til de fremsatte bekymringer og vil også forud for andenbehandlingen af det her lovforslag fremsætte ændringsforslag som kommer til at adressere de her bekymringer der skal ikke herske tvivl om at regeringen ønsker at konstruere en fornuftig teknisk løsning med respekt for reglerne for persondata i den anledning er det også vigtigt for mig at slå fast at der med den foreslåede løsning alene vil blive udvekslet

personoplysninger mellem pensionsinstitutterne og udbetaling danmark pensionsinstitutterne får således kun besked om at en person der i forvejen er kunde hos pågældende pensionsinstitut er i målgruppen for rådgivning den videre dialog og rådgivning om aldersopsparing foretages af det enkelte pensionsinstitut rådgivningen skal understøtte den omlægning af arbejdsmarkedspensionerne der er forudsat i aftalen om flere år

og som arbejdsmarkedets parter bakker op om desuden vil jeg gerne fremhæve at den rådgivning sker af hensyn til pensionskunderne det skyldes at aldersopsparing kan være en dårlig økonomisk disposition på kort sigt for nogle af pensionskunderne men en god disposition på lang sigt og derfor har kunderne brug for

det skyldes at den øgede indbetaling til aldersopsparing påvirker indtægtsgrundlaget for beregning af visse sociale ydelser og dermed kan føre til en reduceret ydelsesudbetaling derfor kan pensionsinstitutterne ikke bare integrere aldersopsparing i deres pensionspakke det er nødvendigt med en målrettet rådgivningsindsats

kunder der modtager indkomstafhængige sociale ydelser og det er nødvendigt i

ikke selv modtager indkomstafhængige ydelser men hvor kundens indkomst påvirker en ægtefælles eller samlevers

det er regeringens opfattelse at vi med forslaget der behandles i dag

har arbejdet på finder en passende balance en balance

hensynet til at sikre pensionskunderne den bedst mulige pensionsopsparing gennem en konkret rådgivning på den ene side og på den anden side hensynet til at beskytte folks personoplysninger

udveksle mindst mulig information under tilstrækkelig høje krav til

vil jeg sådan set også allerede nu gerne tilbyde

en teknisk gennemgang af lovforslaget og de høringssvar der er indkommet

er må jeg også selv erkende

folketingets arbejde

nogen tvivl om det her skyldes jo at vi

have loven til at træde i kraft den femtende december der kan jo ske

med kort høringsfrist og derfor er det her også undtagelsen der skal bekræfte reglen det skal selvfølgelig være sådan at man har en ordentlig høringsfrist

får lejlighed til at udtale sig så

bliver taget endog meget alvorligt derfor vil jeg lægge op til en teknisk gennemgang også med henblik på at man kan komme yderligere i dybden med de høringssvar der er kommet

blandt andet datatilsynet sådan at lovbehandlingen kommer til at ske på et endnu bedre grundlag

tilbuddet om at der bliver en teknisk gennemgang hvor vi kan komme i dybden med med de her høringssvar ikke mindst fra datatilsynet det man så kan sige ikke for at vade i det er

regering gerne vil have nogle lovforslag igennem meget hurtigt ud fra den konklusion men nu er nået til at man gerne vil have vedtaget men så er der vel bare det at sige at så må man altså starte i bedre tid

erkendelsen af at det skal være undtagelsen der bekræfter reglen og hvis ikke det bliver sådan

vi kan få et flertal i udvalget for at der fremover hvis man ikke overholder tidsfristen også selv om det er en lille overskridelse

bare er ét svar og det er om igen

man mener én ting på det ene tidspunkt og noget andet på det andet tidspunkt

jeg stiller mig helt til rådighed for en teknisk gennemgang og at vi så der

teknisk besværlig karakter men enhver ved jo

og sige at det skal gøres bedre i fremtiden men også sikre at der bliver indbudt til

med den tyske besættelsesmagt blev det besluttet at den ekstraordinære hædersgave skal være skattefri således at modtageren får fuld værdi af den ekstraordinære hædersgave det har man gjort før man har

man skal hver gang beslutte at den skal være skattefri det er sådan med almindelige hædersgaver at

at foreslå at gøre det til lov at hver eneste gang

en ekstraordinær hædersgave så er den skattefri

i anledning af at det er fem og halvfjerds år siden at den danske regering gjorde op med samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt under anden verdenskrig det bliver lavet på den måde at man sikrer at det ikke påvirker andre ydelser og

der ikke skal betales skat skat af den hædersgave de får det er ret og rimeligt og

under den sidste kategori de danske modstandsfolk var og er helte

et mod som man kun kan beundre et mod som reddede adskillige menneskeliv og

en høj grad af medmenneskelighed som sjældent er set lige

gennem tiden har modstandsfolk og deres efterkommere modtaget ordinære og ekstraordinære hædersgaver det er sket i forbindelse med historiske mærkedage hvor folketinget har tildelt veteraner og efterladte noget sådant der har reglerne omkring ekstraordinære hædersgaver været uklare og det samme har skattereglerne

samtidig med at vi gør det klart at der ikke skal skal betales skat af sådanne gaver vores veteraner og deres efterladte fortjener at

selvfølgelig skal vi have lovgivningen på plads og selvfølgelig skal der ikke betales skat af de

hædersgaver man får det er den mindste respekt vi kan vise over for de mennesker som satte livet på spil i danmarks tjeneste

fra de konservative som desværre ikke kunne være til stede i dag og

meddele at de ligeledes stemmer for lovforslaget

så bliver der ingen debat om dem og seerne og dem

den baggrund der egentlig er

fordi vi er nået til den fælles erkendelse som vel ikke var der på det tidspunkt at

gjorde det rigtige det betyder ikke at de ikke også begik fejl det gør mennesker

danmark og det er rigtig godt at vi markerer det med

som vi lige vil undersøge i udvalgsarbejdet og det er hvordan reguleringen egentlig foregår af de der hædersgaver

der beløb på titusind kr man nu er nået frem til

fast lovgivningspraksis omkring de her hædersgaver vi synes selvfølgelig også det er fint at de både bliver skattefrie og at man ikke modregner i ydelser

rigtige helte folk som kæmpede for deres land og var klar til at dø for deres land og for deres sag og det er klart at vi i alternativet også støtter det og støtter at

nogen skattemæssige problemer for dem så vi går ind for

at hædersgaver bliver skattefri og det er nødvendigt at de ikke modregnes hvis det skal leve op til intentionen i en hædersgave så vi støtter også forslaget

som venstres ordfører hans andersen meget rigtigt nævner

er det her jo et lovforslag som fastsætter rammerne for ekstraordinære hædersgaver til besættelsestidens ofre og sikrer at modtagerne opnår den fulde værdi af hædersgaven i bund og grund jo et lovforslag som fortjener den allerstørste

lovforslaget at fastlægge rammerne for tildeling af ekstraordinære hædersgaver i lovgivningen det indebærer at afgrænse den berettigede personkreds og sikre at alle modtagere af den ekstraordinære hædersgave opnår den fulde værdi af gaven ved lovforslaget fastlægges det

ekstraordinære hædersgaver kan tildeles ved særlige mærkedage fra besættelsestiden at den berettigede personkreds afgrænses til samme personkreds som modtager den ordinære hædersgave at den ekstraordinære hædersgave udbetales som et engangsbeløb og derudover foreslås det at der bliver indsat materiel hjemmel til at fritage den ekstraordinære hædersgave fra beskatning og det bliver præciseret at hædersgaver ikke reducerer størrelsen af sociale ydelser

ordfører bent bøgsted var inde på i den ordførertale han holdt ændringen får virkning fra den tredivete august to tusind og atten og omfatter dermed også den

hædersgave der udbetales efter aktstykke en hundrede og seks og tres af tredivete august to tusind og atten

de meget konstruktive bemærkninger der er givet

at finn sørensen fra enhedslisten ønsker at diskutere beløbets størrelse under

forhandlingen er åbnet herre rasmus horn langhoff socialdemokratiet værsgo

forslagsstillerne regeringen vil hæve størrelsen på den

og dermed også hæve den erstatning som en medarbejder kan modtage hvis man altså vel at mærke kører sagen i retten og vinder regeringen foreslår at erstatningen skal hæves fra femogtyvetusind kroner til treogtredivetusind

men man skal altså lige have i baghovedet her at den her erstatning har ligget konstant på femogtyvetusind kroner de sidste fem og tyve år

det er ganske enkelt blevet billigere hvert eneste år i de sidste fem og tyve

en medarbejder for seksuel chikane og det er naturligvis uholdbart

mig faktisk når nu regeringen er klar på

her at man så blot foreslår treogtredivetusind kroner og dermed accepterer at det skal være billigere

så derfor vil jeg opfordre regeringen til

jo det forskningen viser har

og hvor man har vundet måske endda ikke bare den samme arbejdsplads men måske endda i nogle tilfælde

ofrene ofte kvinder

at man de facto udsættes for en uretmæssig fyring

med inflationen så det er det samme beløb de facto

med argumentet om at der er en bestemt omgangstone på arbejdspladsen altså at man visse steder må finde sig i at blive udsat for sexchikane det er naturligvis også uacceptabelt ingen skal finde sig i at blive udsat for hverken seksuel chikane eller andre former for

seksuelle krænkelser

finder jeg regeringens tilgang til bekæmpelse af seksuel chikane noget enøjet der fokuseres

ingen steder noget som handler om

kræver det naturligvis en forstærket indsats på forebyggelse

kæmpe overvindelse at føre en sag om seksuel chikane så de fleste ender desværre med at give

i forløbet og derfor kommer vi altså ikke uden om at den vigtigste indsats som vi kan lave

vi får forebygget at den seksuelle chikane overhovedet foregår ude på arbejdsmarkedet så derfor vil jeg også opfordre regeringen til at kigge

her arbejdes med et større arbejdsgiveransvar altså arbejdsgiveren har

det man kalder et indirekte objektivt ansvar forpligtet sig til at lave en forebyggende indsats

arbejdsskader og præcis på samme måde vil man også kunne hjælpe rigtig mange mennesker

og seksuelle overgreb og dermed sikre at vi får et sundere arbejdsmarked

besparelser for samfundet for det er altså dyrt at behandle mennesker dårligt men når det er

chikaner ude på arbejdspladsen uanset

men der skal ikke være nogen der føler sig generet af det og i i den forbindelse er det også vigtigt at

føler sig krænket af det og det skal selvfølgelig også tillægges

der bliver forhøjet med en tredjedel her i lovforslaget jeg skal så ikke lige gøre mig helt klog på detaljerne i det hele vores ligestillingsordfører er syg og

dansk folkeparti godt kan støtte forslaget men jeg vil vente med

endelige afgørelse til vores ligestillingsordfører er tilbage igen så vi kan tilkendegive fuldt ud hvordan

vi står i forhold til dette lovforslag

dansk folkepartis ordfører finder det rimeligt

at udsætte en medarbejder for seksuelle krænkelser og

bliver dårligere beskyttet som medarbejder hvis man bliver udsat for

ude på arbejdspladserne og hvor grove de forskellige chikaner

men det er jo ikke rimeligt at man på nogen måde bliver udsat for

chikaner hvor man føler sig krænket men

omfattende forskningsprojekt

inflationen så hvis

jeg tager lige en snak med min ligestillingsordfører om

drog ind på arbejdsmarkedet

for vi kan ikke acceptere chikane på det

danske arbejdspladser derfor

for at såvel arbejdsgivere som lønmodtagere brancheforeninger og fagforeninger både historisk men også aktuelt har engageret sig meget i debatten om seksuel chikane på

gjort indtil nu særlig med fokus på forebyggelse og det er allerede forbudt at udøve seksuel chikane hvis nogen skulle være i tvivl nu tager vi så endnu et skridt for det har vist sig

at vi ikke er nået langt nok i bekæmpelse af seksuel chikane på vores arbejdspladser

vi har et behov for større fokus og generelt mere oplysning omkring seksuel chikane på arbejdspladserne og det vil venstre naturligvis gerne støtte op om

meget tilfreds med at arbejdstilsynet samtidig med at vi er i gang med at revidere bekendtgørelsen

vejledning om seksuel chikane

være med til at udbrede mere viden om seksuel chikane til gavn for både arbejdsgivere og arbejdstagere et styrket fokus og udbredelse af viden gør det dog ikke alene det gennemsnitlige niveau for godtgørelser i sager om seksuel chikane på arbejdspladsen er ikke justeret i de seneste mange år og det er uholdbart derfor konstaterer jeg også med tilfredshed at godtgørelsessagerne gøres mere tidssvarende med dette lovforslag og det hilser vi velkommen i

med de ord skal jeg meddele at venstre støtter

at udsætte en medarbejder for seksuel chikane end det var for fem og

ikke er folketinget der fastsætter den endelige godtgørelse i sådan

om at vi ønsker at sætte godtgørelsen op men det er domstolene der i sidste ende afgør sådan nogle sager og der kan godtgørelsen enkelte sag jo godt blive højere end de beløb der er nævnt i dag det vi foreslår her er så en stigning på en tredjedel i forhold til det nuværende niveau og det synes jeg

er et skridt i den rigtige retning tak

så lidt ekstra til i mit andet spørgsmål vil

her ting aldrig sker men det forsvinder ikke af sig selv det

i udvalget om vi har

på justitsministeriets område at fastsætte godtgørelse på en lang række andre områder

noget isoleret på det her område og så har det ikke konsekvenser andre steder

i gang med at revidere deres bekendtgørelse for det kan være med til i endnu højere grad at styrke forebyggelsen og forebygge at der sker seksuel chikane

omfanget af problemet anerkender ordføreren at i langt størstedelen af de tilfælde hvor en kvinde anmelder seksuel chikane på arbejdspladsen

det hende der ender med at forlade arbejdspladsen er det en problemstilling som

skal være den første til at beklage

det er også derfor at vi i dag med det her lovforslag præciserer ligebehandlingslovens § fire altså

bør lægges vægt på omgangstonen på arbejdspladsen det har været et

element der har gjort at der simpelt hen i sager hvor der burde have

til at forlade arbejdspladsen

sammenstiller det med godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærlovens regler eller at vi gør det efter den arbejdsretlige praksis og godtgør for uberettiget afskedigelse

det rigtige godtgørelsesniveau men som sagt

i sidste ende domstolene der fastsætter niveauet så der kan jo godt være tale om godtgørelser

i folketingssalen i dag og det hilser jeg

er desværre en sætning som kendetegner alt for mange arbejdspladser i danmark og som i alt for høj grad bruges til at negligere sexisme og seksuel chikane ifølge det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø er seksuel chikane ligefrem et tiltagende problem et problem der er ødelæggende for den enkelte og dyrt for samfundet hver eneste gang særligt en kvinde bliver udsat for seksuel chikane det skal vi tage meget alvorligt og det kræver at vi ikke kun sikrer et trygt psykisk arbejdsmiljø

vi også tør tage fat på diskussionen om den helt grundlæggende udfordring at mænd har meget svært ved at respektere kvinders grænser det ser vi i nattelivet det ser vi på skolerne vi ser det på arbejdspladserne og mange andre steder og vi har som folketing et helt særligt ansvar for at sætte gang i en kulturændring hurtigst muligt så ingen udsættes for seksuel chikane hverken på arbejdspladsen eller i privatlivet dette lovforslag er et lille skridt i den rigtige retning men i enhedslisten mener vi ikke det kan stå alene det er fuldstændig absurd at en sexistisk kultur på en arbejdsplads i dag kan retfærdiggøre nedværdigelse og chikane uden at det får nogen konsekvenser

det også rigtig godt at tonen på arbejdspladsen med det her lovforslag ikke længere kan bruges som en undskyldning for chikane

det er også rigtig fint at forhøje godtgørelsen men det løser jo ikke i sig selv problemet seksuel chikane må aldrig blive den enkeltes ansvar seksuel chikane er et arbejdsmiljøspørgsmål og derfor arbejdsgiverens ansvar arbejdsgiveren skal præcis som når det handler om det fysiske arbejdsmiljø sikre medarbejdernes trivsel og forebygge seksuel chikane enhedslisten socialdemokratiet og store dele af fagbevægelsen har

at man indfører indirekte objektivt arbejdsgiveransvar som placerer ansvaret for et trygt psykisk arbejdsmiljø uden seksuel chikane hos arbejdsgiveren gennem klare personalepolitikker det psykiske arbejdsmiljø vil på den måde ikke være den enkelte medarbejders ansvar og arbejdsgiveren bliver pålagt det lovgivningsmæssige ansvar for at forebygge at lugten i bageriet altså er noget alle medarbejdere kan være i i enhedslisten støtter vi lovforslaget

vi vil fortsat presse på for at gøre op med al sexisme og al seksuel chikane

uacceptabelt det er enormt uværdigt at få overskredet sine grænser på arbejdspladsen det skaber en ekstrem mangel på ligeværd derfor er det også fint at man med forslaget vil taksere det hårdere og i øvrigt skal man ikke kunne gemme sig bag at sådan er tonen bare på den her arbejdsplads når det

opmærksomme på balancerne i det her

tilnærmelser der nogle gange er misforstået sker på alle arbejdspladser

skal vi bare have det her i mente målet må ikke være sådan sterile arbejdspladser hvor

ikke må og kan opstå romantiske forhold og hvor der ikke kan falde en sjov bemærkning men naturligvis støtter vi forslaget og vi

de øvrige ordførere også interesseret i at man får gjort op med den sexchikane der helt tydeligt foregår derude

der er planlagt udtaler

ikke mig der kommer til at modsætte mig det er

så kommer i heller ikke til at modsætte jer at sætte det højere

det er et fair argument at sige at der har været en inflationsregulering som betyder at det de facto

bliver udsat for seksuel chikane og hvordan det håndteres eller har arbejdsgiveren også et ansvar for at beskytte dig imod et arbejdsmiljø

hvad den gængse tone på

det her med at det er okay at sige fra

sige at det kun handler om arbejdsgiveren

synes det er rigtig vigtigt at vi får taget debatten om

de udfordringer vi har er så omfangsrige at vi er

ligge i forhold til ansvaret men jeg synes det er rigtig fint at få det drøftet i i de efterfølgende

rigtig fint at regeringen ønsker

godt nok i forhold til den inflation vi har haft

italesætte den kulturændring som vi har

et udvidet objektivt ansvar og det støtter vi i alternativet netop fordi det er arbejdspladsens ansvar

er det en kultur som gennemsyrer

selv i min position som medlem af folketinget har jeg rettet

et produkt af den her kultur som vi skal have rettet op på så vi støtter at vi skal have et udvidet objektivt ansvar vi støtter

skal have større mulighed for

hjælpe til det vil sige tilføres tilføres flere midler

også at vi er nødt til at have noget mere undervisning på området

vi allerede skal i gang med at ændre kulturen

undervisning i køn ligestilling og mangfoldighed i dag er pædagogseminariet den eneste uddannelsesinstitution i danmark som har køn ligestilling og mangfoldighed

er relativt unge og måske ikke kan relatere til hvordan de

de her værktøjer

er nødt til at brede det ud til alle der har undervisningsansvar i danmark

sørge for at de også bidrager til at vi har nogle

at vi har nogle ordentlige kulturelle værdier at vi bakker op

skal være ligeværdighed mellem kønnene og at

den dag de træder ud på arbejdsmarkedet er i stand til at efterleve de her nye værdier og tankesæt så det her lovforslag er

har brug for at lave en ændring og jeg anerkender også at

godtgørelsen er høj nok men derudover

et udvidet objektivt ansvar for arbejdsgiverne

have nogle norm og adfærdsændrende praksisser og det skal ske gennem vores undervisning

sundt arbejdsmiljø det forebyggende arbejde

grad ligge i arbejdsmiljøorganisationerne og som lo foreslår også ved at udvide loven

reglerne for udvidet objektivt ansvar chikane og krænkelser undergraver selvtilliden og gør mennesker usikre og bange og det kan ende med stress og sygemeldinger

sætter oplevelserne sig mange år efter chikanen niveauet for godtgørelse er fuldstændig udhulet af inflationen og det trænger i den grad til at blive justeret opad og for sfs

et markant yderligere nøk opad seksuel chikane skal besvares med en syngende lussing og i den her sammenhæng

at sige tak for de mange konstruktive bemærkninger der har

jo også kommer til tror jeg at danne baggrund for en

hele det her forslag dækker også over at man jo igennem mange år ikke rigtig har forholdt sig til blandt andet godtgørelsesniveauet

fald ikke aktivt med lovforslaget har regeringen ønsket at sende et klart og tydeligt signal om at seksuel chikane på arbejdspladsen er helt og aldeles uacceptabelt vi har med lovforslaget gjort det meget tydeligt at ligebehandlingsloven allerede har et forbud mod seksuel chikane

det forbud falder ind under arbejdsgiveres pligt til at give mænd og kvinder lige arbejdsvilkår men nok så vigtigt har vi også ønsket at gøre op med den del af retspraksis som har sat barren for hvad der er seksuel chikane alt efter om der var en meget uformel tone på arbejdspladsen og det er jo bestemt også synes jeg en meget vigtig præcisering der finder sted her det kan og bør ikke være sådan at man som medarbejder bare skal kunne tåle en dårlig eller ligefrem krænkende tone en uformel omgangstone må ikke være

en undskyldning for krænkende adfærd samtidig foreslår vi

som i justitsministerens retfærdighedsudspil der blev vedtaget tidligere på året med

det spørgsmål som rasmus horn langhoff stiller om hvorvidt man skulle overveje en endnu højere godtgørelse

sikre en parallelitet i forhold til det som gælder på

jeg glæder mig til til udvalgsbehandlingen

betyde en klar forbedring i forhold til

som handler om at det sådan set bare skal koste det samme at udsætte en for seksuel chikane eller

som det gjorde for fem og tyve år siden

vil også gerne understrege at hvis man har følt at det har været meget vigtigt at gøre noget ved det her område er

jo lidt mærkeligt at det ikke er sket under den tidligere

som havde en meget klar profil

derfor synes jeg at herre rasmus horn langhoff også bør anerkende

er helt villig til at diskutere om godtgørelsesniveauet skal hæves yderligere selv om det så også må have en indflydelse på det som er gældende hos justitsministeren men

selvfølgelig fortjener det her en en diskussion og det bliver ikke mig der modsætter mig den diskussion

ved jo alle sammen herinde at der

og allerede på det tidspunkt og det var jo for lang tid siden

ønske om at sætte godtgørelsesniveauet op selvfølgelig skal vi også lytte til forskning og også ny forskning men det er jo tror jeg et halvt år siden vi havde en lang diskussion

det på baggrund af en ligestillingskonference som den daværende ligestillingsminister og jeg selv havde indkaldt til i eigtveds pakhus jeg tror det var den niende april

den godtgørelse vi snakker om nu er for at

og måske krænkelseskultur hvis vi kan udtale

der eksisterer på arbejdsmarkedet det er fint men det italesætter jo ikke hvad de mister i

tabt arbejdsfortjeneste fordi langt størstedelen af dem ender med at forlade arbejdspladsen

det det

der fortæller det det er jo også masser af forskning fra udlandet der fortæller

problem så er ministeren interesseret i at vi også drøfter om vi skulle

en meget alvorlig sag og det fortjener større politisk opmærksomhed

det er jo også derfor at vi har taget adskillige initiativer

vi havde en meget velbesøgt konference den niende april i eigtveds pakhus hvor en en lang række ting var til drøftelse herunder også godtgørelsesniveauet

det er jo ikke sådan at man skal sige at man kan betale sig fra at lave en en uacceptabel handling

derfor skal vi også have endnu større fokus på spørgsmålet om forebyggelse kønsrollemønstre mange andre ting som ligestillingsministeren jo også arbejder med

ordfører vil diskutere den her omvendte bevisbyrde og om det er det man skal skal indføre

sige at jeg har rettet en af ministerens kollegaer fra venstre i at udtale til en kvinde som ikke var medlem af folketinget på et fly

og papegøjer der snakker

er en uacceptabel opførsel for et medlem af folketinget mener ministeren ikke at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre at der er et tåleligt miljø for de ansatte og alle de

ja vi skal blive bedre til at forebygge så foreslår vi nu faktisk også at præcisere at man ikke skal finde sig i

en uformel omgangstone det er jo også det der er en del af det her lovforslag så det er

kommentere på hvad der er sket på et fly altså hvordan skulle

at skabe nogen form for forebyggelse nu er jeg lidt ny herinde så det kunne være dejligt at høre ministeren om hvad der sådan er i pipeline i forhold til forebyggelse af seksuel chikane og et sikkert

og gøre opmærksom på

men derudover arbejder ligestillingsministeren jo også med en lang række initiativer der skal være med til at sætte yderligere fokus på det her felt og hvis man ønsker en en helt klar uddybning af det

jeg skal sende den skriftligt da jeg jo

men det er også meget tydeligt at lugten i bageriet

være arbejdsgivernes ansvar og derfor egentlig gerne høre ministerens

indføre indirekte objektivt arbejdsgiveransvar altså så arbejdsgiveren skal godtgøre og garantere at man har gjort alt

at der i det psykiske arbejdsmiljø ikke sker seksuel chikane præcis som vi kender det i forhold til det fysiske arbejdsmiljø hvor arbejdsgiveren også har ansvar for hvad de andre medarbejdere laver på

der overvejes taget af initiativer fremadrettet af både

på nogen måde nået frem til den konklusion at man skal indføre omvendt bevisbyrde jeg synes tværtimod at det her lovforslag skaber en langt bedre retsstilling end tilfældet er i

vil enhedslisten hæve dagpengesatsen fastholde medlemmernes statsbidrag på det nuværende niveau og halvere medlemsbidraget for beskæftigede under fem og tyve

her fra debattens start slå fast at vi allerede i dag har et rigtig godt dagpengesystem som vi kan være stolte af når det handler om tryghed

det netop grundpillen i den store og brede dagpengeaftale som regeringen har indgået med dansk

her i min indledning at regeringen ikke agter at bryde med aftalen om satsregulering der sikrer at vi kan tage ekstra hånd om nogle af de mest udsatte borgere i vores samfund

en aftale som alle partier undtagen enhedslisten vel at mærke støtter og som går tilbage til nitten halvfems regeringen agter heller ikke at bryde med skatteaftalen fra to tusind og tolv som den tidligere srsf regering stod bag aftalen indeholder blandt andet en mindre regulering som betyder at den økonomiske forskel

beskæftigelse og overførselsindkomst vil stige frem mod to tusind og fem og tyve det betyder at det bedre kan betale sig at arbejde og det kan regeringen kun bakke op om men lad mig nu uddybe flere af punkterne helt overordnet har vi et godt og attraktivt dagpengesystem der giver lønmodtagerne et økonomisk sikkerhedsnet ved ledighed og ledige et tydeligt incitament til at komme i arbejde det er samtidig et dagpengesystem som vi har forbedret i de seneste år med det klare sigte at skabe ro og tryghed om dagpengene et meget bredt flertal i folketinget har på baggrund af dagpengekommissionens anbefalinger fundet en god balance mellem tryghed og den nødvendige tilskyndelse til at tage et arbejde vi ser nu også

hundrede og to personer i gennemsnit deres dagpengeret om ugen hvilket er markant færre end tidligere hvor det eksempelvis var fem hundrede og fem og firs i gennemsnit om

det er meget positivt og skal blandt andet ses i lyset af at det fra

to tusind og sytten blev muligt

beskæftigelse undervejs i dagpengeperioden har bidraget til at styrke sikkerheden for ledige og mobiliteten på det danske arbejdsmarked

lønmodtagere og arbejdsgivere men også for samfundet generelt som sagt bygger det nye og trygge dagpengesystem på anbefalinger fra dagpengekommissionen hvor arbejdsmarkedets parter var repræsenteret dagpengekommissionen undersøgte blandt andet kompensationsgraden de fandt at der over de seneste årtier ikke er sket en udhuling af dagpengene

af den økonomiske tryghed i dagpengesystemet og vigtigst i den her sammenhæng at kompensationsgraden for de lavestlønnede

vi skal nemlig huske på at kompensationsgraden afhænger af hvor meget man tjener det siger næsten sig selv kompensationsgraden for en person med en indkomst på lige over toogtyvetusinde og femhundrede kroner er halvfems procent

er den lige knap fyrre procent de lavestlønnede har mindst til sig selv og kan altså fastholde

ydelse tæt på den tidligere indkomst jeg mener at vi har et solidt økonomisk sikkerhedsnet under lønmodtagerne fire ud af fem er i dag også medlem af en

ti år det er heller ikke sådan at færre tør skifte job faktisk viser nye tal at jobomsætningen aldrig har været højere firehundrede og syvogtyvetusindnihundrede og treoghalvfems gange er der blevet skiftet job i danmark fra januar til juni måned i to tusind og atten det er det højeste antal nogen sinde et bredt flertal i folketinget

og senest i to tusind og tolv hvor

lade satserne stige langsommere end lønningerne satsreguleringen sikrer at der bliver afsat midler til satspuljen så vi kan tage ekstra hånd om nogle af de udsatte borgere i vores samfund det er ikke en aftale som regeringen har tænkt sig at

fra regeringen agter heller ikke at løbe fra skatteaftalen fra to tusind og tolv da

dagpengesystem som grundlæggende er attraktivt og som danske lønmodtagere bakker op om der er i forslaget heller ikke taget stilling til om for

sygedagpenge barselsdagpenge og andre ydelser

på dagpenge i stedet for at være på arbejdsmarkedet det er ikke noget som den her regering

vi agter heller ikke at bryde to vigtige aftaler som et bredt flertal i folketinget står bag

fået foretaget blandt sine medlemmer der viser at det kun er femten procent af medlemmerne der helt entydigt synes det samme som ministeren nemlig

dagpengedækningen er i orden hele fem og fyrre procent mener at den ikke giver den fornødne tryghed det kunne jo være et signal om at der måske er noget galt et eller andet sted selv om ministeren prøver at fremstille det som om

der ikke er nogen problemer jeg vil gerne

forliget omkring satspuljereguleringen

srsf regeringen indgik sammen med

de borgerlige partier i to tusind og tolv

der er intet i det her forslag der kræver at man bryder op i de aftaler et andet spørgsmål til ministeren

føler at dagpengesystemet kunne være bedre end det er i dag og jeg har ikke den undersøgelse fuldstændig aktuel i min hukommelse men det er vel ikke unaturligt at man godt kunne tænke sig

få bedre vilkår end de vilkår der gælder i dag det tror

ville kunne svare ja til jeg mener at systemet

er godt og fair og jeg synes faktisk

har et dagpengesystem der både tilskynder til at

hånd om de mennesker der har den laveste indkomst og sikrer en høj kompensationsgrad for de personer men samtidig også sikrer at der er en tilskyndelse til at arbejde og det er jo lige præcis det der er udfordringen i det forslag som

er over syv tusind personer der faktisk

godt kan gennemføre det her forslag uden at antaste de aftaler og bryde de aftaler der er indgået omkring satspuljereguleringen og skattereformen

reguleringen af den maksimale dagpengesats for det er jo det forslaget går ud på

og nogle andre fagforbund går ud med et ønske om en højere dagpengesats det skal de jo gøre hvis de mener

et problem og de mener at dagpengene er for lave det mener de og det er jo også en del af deres opgave

jeg tror også fleste her inklusive os selv er nødt til at indrømme at dagpengene

udhulet gennem tiderne og dermed også noget lavere i forhold til

også godt sige tak til enhedslisten for at tage debatten

også nødt til at sige hvor vigtigt det er at have et trygt

man kan genoptjene så hurtigt som muligt der blev skabt et meget utrygt dagpengesystem i to tusind og ti af den daværende borgerlige regering som vi heldigvis fik lavet om

hvor alt for mange faldt ud og hvor det var rigtig rigtig svært at komme ind igen

rigtig utrygt system det fik vi gjort bedre gennem en ny aftale mellem regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet i to tusind og femten hvor vi netop

skabt et mere trygt dagpengesystem et system man kan regne med og hvor det er lettere at genoptjene

ny periode det er et system som fagbevægelsen i øvrigt også bakkede op fordi de jo selv var med

dagpengekommissionen det er så også et helt andet system vi har skabt

i kraft for alvor i oktober i år derfor mener vi

også at vi skal have den her nye og helt anderledes reform til at virke jeg

vi stemmer imod det her beslutningsforslag skyldes ikke at vi synes det er forkert og

sagtens kunne være højere men der er især to ting der gør det for det første skal man ikke

gennemregnes ordentligt ministeren har jo allerede peget på nogle ting

er ikke et sekund i tvivl om at enhedslisten så senere vil komme og

det er ikke ordentligt at lave politik på den måde det er meget bedre at sætte sig omkring omkring et bord og så regne det hele igennem for det

et forlig og det er der tingene

at kigge ordentligt på det og lave noget ordentlig politik

også sige at socialdemokratiet altid vil være garant for et godt og trygt dagpengesystem det var også derfor vi gik ind i det sidste gang vi har gået ind og taget ansvar vi er gået ind i forliget så vi kan sikre os at dagpengene ikke bliver yderligere forringet da det jo skal forbi os før man laver yderligere ændringer eller besparelser regeringen har jo før ønsket forringelser

dimittendydelsen og jeg skal kende regeringen rigtig rigtig dårligt hvis der ikke kommer yderligere forslag efter næste valg hvis

at finansministeren flere gange har bebudet godt nok lidt nye toner her til morgen

må komme flere reformer og her er jeg jo fortsat meget bekymret for at man også kan finde på at ændre på hele dagpengesystemet der er jeg personligt meget glad for at

dagpengeforliget som en stopklods og kan sikre

jeg diskuterer det meget med fagbevægelsen

og det synes jeg også fortsat vi skal men vi stemmer

altså ordførerens partiformand at det her spørgsmål var en helt relevant problemstilling som hun meget gerne ville diskutere jeg mærker ikke meget lyst til at diskutere det her det nærmeste

vi kommer er en erkendelse af at der er et problem med dagpengenes dækningsgrad så spørger jeg bare ordføreren hvad vil ordføreren gøre ved det

når han helt åbenbart vil deponere sin beslutningskraft hos venstre og konservative liberal alliance dansk folkeparti og de andre forligsparter han er

at han er med i et forlig om hvad det her angår hvordan vil ordføreren

nogen sinde gøre noget ved det vi har fået klar besked fra ministeren

der sådan set ikke er noget problem

ikke med i nogen forlig sådan er det når man som enhedslisten bare vil råbe højt og ikke tage noget ansvar når man sidder i et forlig

mulighed for at ændre nogle ting og vi har været med til at ændre nogle ret gode ting på dagpengeområdet blandt andet

til frivillige brandmænd og det kan man ikke gøre hvis man som herre finn sørensen og enhedslisten vælger at stå

det kan man gøre hvis man er med i et forlig og det er så det vi har valgt derfor er det ikke kun et

dejligt man altid er enig med sin partiformand

har sagt at det er en relevant problemstilling

jeg har lyst til at diskutere det og debattere det og det gør jeg løbende med fagbevægelsen så det er da rart at jeg her fra talerstolen kan sige at jeg

man kommer lidt i tvivl om om den er

det er noget vi diskuterer med fagbevægelsen og at det er noget vi diskuterer med forligspartierne men chefen for forligspartierne ministeren har lige meldt klart ud at problem her der er værd at beskæftige sig med hvordan vil ordføreren så

det ser vi gang på gang jeg er bare nødt til at sige at vi holder fast i den aftale for vi mener at det er rigtig godt at vi er

for vi kan til forskel fra enhedslisten rent faktisk ændre noget for det er det vi

spændende debat der var her mellem herre leif lahn jensen og herre finn sørensen for det det giver da

der kommer til at ske efter et valg hvis

kommer til regeringsmagten med enhedslisten som støtteparti det bliver nok lidt af en

måske også derfor herre leif lahn jensen siger at han holder sig til forligspartierne på det her område det er nok også meget fornuftigt

stort problem at

giver jeg herre finn sørensen fuldstændig ret i det er et kæmpestort problem det er jo også derfor vi i finanslovsforhandlingerne er

også er er enige om at det er en god idé at fjerne den aftale da den blev lavet

går med til at fordele dem fordi vi jo synes

bruges men vi er da klar til at se på om

bliver opsagt og det

nær fremtid om det bliver fremover

jo en trepartsforhandling hvor lo selv har været

se på hvordan man skulle lave et nyt

dagpengesystem så ved jeg godt at herre finn sørensen vil sige at vi var med til at

ti det er da fuldstændig rigtigt men det var så ikke selve satsen

nogle andre ting der blev ændret men at

er lavet en aftale om et dagpengesystem som dansk folkeparti

betyder jo ikke at vi ikke i dagpengeforligskredsen kan se på om der

problemstilling der er relevant men

det er andre steder man skal finde ud af hvor hvor pengene skal komme fra end bare i et

hvordan udviklingen har været

slå fast at en af de vigtige ting og et af de vigtige elementer

både a kasserne og jobcentrene gør hvad de kan for at matche de ledige til et job det er jo ikke sådan at man skal tragte efter

gå på dagpenge og så er det det det er der heller ikke nogen der ønsker

ikke ud fra men det må jo være sådan at man så

så sent som i går hørte jeg også at

vi skal vi skal gå

skal heller ikke kunne sige her om det kan lade sig gøre

der kan gøres så er tiden

det gør det ikke det kræver heller ikke enighed med partierne i skattereformen to tusind og tolv for

tror at ordføreren er enig i kritikken af det kompenserer man for ved at hæve den maksimale dagpengesats det er sådan set det

hvad finansieringen angår er det da en relevant diskussion og den deltager enhedslisten meget gerne i jeg kan ikke se hvorfor det skulle overlades til satspuljepartierne

hvis nogle partier kan finde en finansiering for et forslag

da åben over for men er dansk folkeparti åben for at vi sætter os ned og prøver at finde en finansiering som

man sige hævelsen af og fremgangen i dagpengesatsen er nul

procent mindre den følger ikke helt lønudviklingen det er egentlig det

ikke rigtig se at det skulle give mening at at dansk folkeparti skulle sætte sig ned sammen med enhedslisten og prøve på at finde ud af af hvordan vi laver finansieringen

i forbindelse med med det forslag som herre finn sørensen har har fremsat når jeg tidligere har sagt at hvis man skal løse den

med de partier der bakker op om

han kritiserer jo med rette den her satspuljeregulering og siger at der ikke er udsigt til at det forlig bliver opsagt det kan dansk folkeparti da sørge for dansk folkeparti kan da opsige satspuljeforliget inden det kommende folketingsvalg så er der rent bord omkring det så kan vi få en ren og fornuftig forhandling

og i virkeligheden nedregulering der sker af overførselsindkomsterne

ikke flertal for det her der er stadig væk et flertal der står bag

satspuljen det kræver jo at der er

så der ikke er flertal for satspuljen og det kan jeg ikke se at der er lagt op til

hvis det kommer dertil hvor partierne der

så er vi tilbage ved status quo som

der er stadig væk flertal for at tage de nul

procent af overførselsindkomsterne uanset

ikke tilslutte os beslutningsforslaget om at hæve dagpengesatsen frem mod to tusind og fem og tyve som foreslået af enhedslisten her i dag det er der flere grunde til

jeg sådan set at vi har et trygt og attraktivt dagpengesystem i danmark og det er et system som vi har forbedret flere gange de senere år det har blandt andet betydet at færre nu mister retten til dagpenge og det er jo rigtig godt for det andet er det helt afgørende for venstre at det skal kunne betale sig at arbejde det er en af grundstenene i vores samfund og det er noget vi i venstre værner om det gælder ikke mindst i en situation hvor danske

virksomheder råber højere og højere efter arbejdskraft så nytter det altså ikke noget at reducere lediges tilskyndelse til at komme i arbejde og øge incitamentet til at overgå til dagpenge for det vil være konsekvensen af at hæve dagpengesatsen det viser eksempelvis beregninger fra finansministeriet klart og tydeligt beskæftigelsen vil falde og det vil koste statskassen dyrt og

vi altså ikke med på i

sagt et attraktivt trygt og fleksibelt dagpengesystem et system hvor vi har

tilpas runde i de senere år

hilse fra det konservative folkeparti der desværre ikke kan være til stede under denne behandling at de heller ikke kan støtte

at dagpengenes dækningsgrad er faldet sådan som lo beskriver det siden midten af

dagpengenes værdi faldet med tredivetusind kroner på årsbasis og hvis man ikke gør

vil den falde yderligere femtentusind kroner frem mod

og fem og tyve mener ordføreren det er problem

og dagpengekommissionen fandt jo også

er sket en udhuling af dagpengene og dermed af den økonomiske tryghed i dagpengesystemet det er jo i dagpengekommissionens rapport

i dagpengekommissionens rapport så jeg finder ikke og jeg deler ikke den store bekymring som som enhedslisten har i dag i forhold til dagpengeniveauet jeg mener sådan set

fleksibelt dagpengesystem og som sikrer at det også kan betale sig

vi for vores a kassekontingent i dag sammenlignet med hvad vi fik for det

halvfemserne det er jo sådan set det der er interessant men jeg kan forstå

og dagpengedækningen

dækker de lavtlønnede eller sagde ordføreren de lavestlønnede for det er jo der vi er henne så er det godt

ordførerens tænkning at det egentlig er meget godt at det er sådan

job af kortere varighed

en dag ad gangen sådan set kan forlænge den

kan være i dagpengesystemet det er jo flere elementer der

opbakningen til dagpengesystemet sådan forsvinder nu

lønmodtagere på arbejdsmarkedet og det glæder

støtte det her var at man ikke ville bryde et par forlig skatteforliget fra

vi jo ikke med i skatteforliget

selv har nævnt det som et argument for ikke at gå ind

og ministeren svarede at

svares på skriftligt men

om herre hans andersen kan gøre det lidt bedre hvis jeg stiller spørgsmålet direkte mener hans andersen at det vil være forligsbrud

det kan jo blive afdækket i udvalgsbehandlingen og det ser

jeg skal ikke stå og gøre mig meget klog på detaljen i forhold til til det stillede spørgsmål

dagpengesatsen sikre at dagpengene følger lønudviklingen og lave lave en rabat i bidraget til unge under fem og tyve år og det skal finansieres

gennem højere skatter jeg synes egentlig forslaget

udstiller ret fint hvordan

eller anden måde befinder sig i et spændingsfelt mellem en arbejdsløshedsforsikring og en social

at se betyder det netop fordi det er i det spændingsfelt

mennesker med en høj indkomst har en lav dækningsgrad med det

udmærket dækningsgrad men jeg synes givet at systemet er sat sådan sammen at

så er er systemet slet ikke gearet til det som det er i

når man i enhedslisten er bekymret for dagpengenes

med den nuværende dagpengesats

at se at enhedslisten også

er imod forslaget vi synes ikke at skatterne i vores samfund skal være højere og vi synes heller ikke

ingen af de andre ordførere ligesom har gjort sig umage

og hvad man ellers bruger af ord

mener at der er noget problem og i hvert fald ikke vil være med til at

har liberal alliance et ønske om at dagpengenes dækningsgrad

man skal kunne gå direkte fra en uddannelse og ind på dagpenge

opfatte som en forringelse af systemet

et supergodt system fordi det ikke rummer

optimalt at vi har et system hvor du hvis du er højtlønnet er usikker på kan betale sig for dig at

en arbejdsløshedsforsikring fordi dækningsgraden er så lav

optimalt bare at hæve satsen

for en klar melding hvad det angår

trøste mig lidt med at liberal alliance åbenbart ikke vil stille forslag om at dagpengenes dækningsgrad bliver mindre

at optjeningsprincipper er fornuftige og det er

set også derfor vi synes at man som studerende ikke skal gå fra en skatteyderfinansieret uddannelse hvor man har fået su i alle årene direkte ind på en høj

synes vi at det er rimeligt at man først får et arbejde og optjener retten

men vi vil jo nødig begå forligsbrud så så det er klart at i og med at vi er med i satspuljeforliget

det da interessant for os om det vil være forligsbrud at støtte det her jeg synes at jeg hørte ministeren

at man skulle bryde to forlig hvis man støttede det her

direkte om det er forligsbrud hvis man støtter det

det synes jeg er enormt utydeligt

er klart at vi ikke vil begå forligsbrud det tror

vi er også bekymret for for dækningsgraden

tolv og satspuljemidlerne lige når det kommer til satspuljemidlerne vil vi gerne være med til

en ting som som er utrolig vigtigt at sige her

slå en streg over de mange milliarder der går til udsatte danskere altså vi må finde en

det her samfund med hensyn til det her forslag skal vi selvfølgelig kigge på det der bliver sagt

og have snakket lidt om det og kigge finansieringen nærmere igennem men som udgangspunkt er vi positive

stilling alternativet når frem til

at ministeren og forligspartierne fastholder at det ville være forligsbrud hvis man skulle støtte et sådant forslag hvad synes ordføreren så om at være med i et forlig der forhindrer alternativet i at støtte et forslag som de ellers synes

til et satspuljeforlig som jeg går ud fra at man er gået ind i fordi man gerne vil være med til at fordele nogle penge og ikke ud fra en begejstring om den måde at de penge bliver tilvejebragt på

da give anledning til overvejelser hvis deltagelse i et forlig betyder at så længe det forlig eksisterer og man er med i

kan man ikke støtte nogen forslag

er politik jo men med hensyn til

gået ind i det for at hindre tue til tue politik vi gået ind i det for at lave større sociale investeringer for udsatte grupper meget er lykkedes

type finansiering jeg vil sige at hvis det hvis det lykkes os at gå ind og aktivt

det en af de største politiske sejre været med til

jo det vi arbejder benhårdt for

er jo altså en ganske stor finansiering der er behov for i det her forslag på to

årligt der er to aftaler som det radikale venstre er gået med i med åbne øjne og som vi indholdsmæssigt er enige i som også blokerer

der en substantiel uenighed i at man skulle hæve de generelle satser på dagpengeniveauet vi ligger stadig væk på dagpengene langt over for eksempel de

stadig væk for lavtlønnede en meget fin dækning i dagpengesystemet så af mange grunde og egentlig ikke i prioriteret rækkefølge

radikale venstre er imod dette beslutningsforslag og ikke kommer til at stemme for det

i spørgsmål om dagpengene desværre jeg havde dog måske alligevel håbet på at man et eller andet sted havde noget veneration over for dagpengesystemet og ville forholde sig til den kendsgerning som lo peger på

også vil få en negativ indflydelse på sigt og allerede har fået det det kan dokumenteres

med satspuljeforliget og aftalen om skattereformen fra to tusind og tolv som mig bekendt ikke engang er et forlig men en aftale

enig i de aftaler vi har indgået og som der så også er forlig om og det vil sige at når vi ser den her udvikling af dagpengenes reelle købekraft

er det noget som vi er gået ind i med åbne øjne blandt andet da vi gik ind i satspuljeforliget det noget der kommer som en overraskelse for os

det er forligsbindingen der er relevant her det er en substantiel enighed i de aftaler som vi gået ind i for så vidt angår

andet spørgsmål som handlede om hvad var det nu nej jeg beklager

uenighed og der synes jeg da egentlig at ordføreren adskiller sig positivt ikke i holdningen men i forhold til andre forligspartier der ligesom prøver at pløre det hele lidt til det her er politik

det er i orden at dagpengenes dækningsgrad bliver stadig mindre gennem årene så var spørgsmålet jo hvad så med dagpengesystemet og

de dagpengeforsikredes oplevelse af det her system hvor lo jo har

gennem en undersøgelse at fem og fyrre procent mener at det

tilliden til dagpengesystemet og at folk skal se det som en helt naturlig del af at være forsikret mod ledighed gennem gennem dagpengesystemet

det vil sige vil man kunne fortsætte uendeligt med at dagpengesystemet bliver mindre værd det tror jeg

stilling til hvordan man ad åre skal reformere det her system

det er helligt og at vi skal holde fast i det nuværende system altid tværtimod vi skal altid justere i det sådan

vi har en høj andel af vores beskæftigede der er arbejdsløshedsforsikrede gennem a kassen

af råd og svamp og vi skal handle før den her højt besungne danske model braser sammen og

socialdemokraterne solgte sig så billigt i forbindelse med reformen i to tusind og femten og nu har bundet sig hårdt til masten på højrefløjens skib

gøre det bedre end i har gjort det i dag hvor herre

blot gav udtryk for forståelse for los holdninger

at man var glad for debatten

leve af ord alene dagpengene er blevet tyve procent mindre værd i løbet af de sidste godt tyve år i nitten fem og halvfems var understøttelsen på en og tres procent af en faglærts løn mens den nu dækker ni og fyrre procent af det økonomiske tab ved at miste sit job udsigten er så ovenikøbet en yderligere udhuling af dagpengenes købekraft

grænser for hvor mange hår man kan flå ud af hovedet på en skaldet og vi nærmer os bristepunktet hvorfor skal folk blive ved med at

vilkår forringes er dækningen ved arbejdsløshed sølle ja så vil fagbevægelsen i stedet forsvare sine medlemmer ved at forhandle lange opsigelsesfrister hjem vi risikerer derudover at færre vil melde sig ind og at private forsikringsordninger vil vokse og resultatet bliver et stift arbejdsmarked og større ulighed

vi kalder vores system flexicurity altså

for det er sådan det virker det er trygheden der giver fleksibiliteten mens omverdenen ser beundrende på danmark og vores dynamiske arbejdsmarked

vi selv ved at skære systemet ud i skiver finansministeriet og beskæftigelsesministeriet er endt som de forenede pølseskærefabrikker gennem mange år er der skåret skive efter skive af en sund pølse

vi en dag opdage at pølsen er væk eller at der bare ligger en lille udtørret pølseende tilbage på skærebrættet

der er stor forskel på hvilken risiko der er for at blive fyret fra jobbet vi risikerer at de stærkeste de højest lønnede og de bedst etablerede

til ni og fyrre årige vælger a kasserne fra og det vil have dramatiske konsekvenser for hele samfundet

debatten har så tit drejet sig om en halvering af dagpengeperioden til de nuværende to år men nedskæringerne har bestået af så meget andet retten til at genoptjene dagpenge blev fordoblet de nyuddannedes satser blev sat

sygdom er afskaffet der er ingen feriepenge til nyuddannede

konstant faldende

løntabet der er mange huller i skibet

vi skal passe godt på en af de største danske succeshistorier nemlig vores særlige måde at indrette arbejdsmarkedet på vi skal udbedre hullerne i skibet og holde op med at bore flere nye

stærke faglige organisationer solidariske a kasser gode grunduddannelser et solidt dagpengesystem det er det der giver

socialistisk folkeparti bekræfte at

flået håret af hovedet på en skaldet og at sf også har været med til at skære den sidste skive af den

sf har været med i satspuljeforhandlingerne og sf var med i skatteaftalen i

kan herre karsten hønge indrømme det

hvor sf bare ikke var stærk nok til at kunne forhindre de nedskæringer som et

så det var alene et udtryk for kyniske

selvfølgelig ikke blevet gennemført det var en del af en større aftale hvor vi som regeringsparti på det tidspunkt var med i noget som

af hovedet på en skaldet og skære skive efter skive

den sidste stump pølse det er bare nogle ord som jeg hørte ordføreren bruge men det er da fint at få den indrømmelse at det har

også været med til selv om man jo så bruger det som stærke ord det er bare dejligt at få den bekræftelse tak for det

den skatteaftale og det skulle aldrig være sket jeg synes det var noget hakkelse der blev lavet

hvor sf var i regering med et radikale venstre der som sædvanlig så det som en særskilt fornøjelse at skære

har mindst og et historisk højreorienteret socialdemokrati der gik med til

sf erkender at de har medvirket til nogle ting som har bevirket en negativ

men i modsætning til herre leif lahn jensen

men det er da helt galt den dag hvor man siger

men det ændrer ikke på

det her kun er en rimelig forbedring af nogle dagpenge først og fremmest over for de mennesker der bliver ramt af arbejdsløshed og dernæst også over for at fastholde en af de bærende søjler for den arbejdsmarkedsmodel vi har

vi skal have et solidarisk a kassesystem der giver en ordentlig

i forhold til et spørgsmål som optager rigtig mange lønmodtagere

hvilken situation er jeg i økonomisk hvis jeg bliver arbejdsløs det er jo det den her diskussion drejer sig om

også tak til ministeren og de andre partiers bidrag

lo som har leveret et grundigt materiale og et konkret og yderst brugbart forslag hvor de oven i købet har tænkt sig rigtig godt om politisk det vender jeg tilbage til men først til sagen lo har beregnet at siden

er værdien af dagpengene i forhold til en gennemsnitlig lo løn en gennemsnitlig lo løn og ikke kun

de højestlønnede faldet fra tre og tres procent til fire og halvtreds procent det er det man kalder den såkaldte bruttokompensationsgrad i kroner og øre svarer det til et fald i dagpengenes værdi på to tusind fem hundrede kroner om måneden eller tredivetusind kroner på årsbasis

og fem og tyve falde med yderligere femtentusind kroner om året sådan at tabet fra nitten halvfemserne

det skyldes jo først og fremmest politiske beslutninger foretaget af et flertal i det her folketing de vigtigste årsager til forringelsen er satspuljereguleringen det er den endnu dårligere regulering der sker som følge af skattereformen to tusind og tolv det er at man indfører og senere forhøjer det såkaldte beskæftigelsesfradrag og andre skattetekniske

fradragsværdi rent skatteteknisk men nu kan det være nok siger lo og det er enhedslisten helt enig i nu skal udhulingen af dagpengenes værdi stoppes og det gør vi så ved at vi i perioden fra nu af og frem mod

og fem og tyve hæver den maksimale dagpengesats

skal medlemsbidraget til a kassen kun reguleres med prisudviklingen ligesom vi vil halvere medlemsbidraget for de unge under fem og tyve år de af dem som ikke er kontingentfrie fordi de er i uddannelse det burde jo egentlig give sig selv hvorfor dette forslag bør vedtages man skal jo altid starte med

at spørge de mennesker det drejer sig om det har lo gjort og den måling viser

mener at dagpengesystemet giver den fornødne tryghed det er faktisk kun femten

overbevist om at det er trygt og godt nok som det er i forhold til dagpengenes dækningsgrad i betragtning af alle de skåltaler der bliver holdt og vi har da også fået et par stykket i dag om hvor vigtigt det er med et trygt dagpengesystem om den danske flexicurity model ja så skulle man gå ud fra at

et forslag ville blive vedtaget enstemmigt

det kan jo kun føre til én konklusion og det er at det faktisk er et formål i

sig selv for flere partier her i folketinget at gøre det dyrere at blive arbejdsløs det er jo hvad der er sket gennem den ene forringelse af dagpengesystemet efter den anden siden midten af nitten halvfemserne dagpengeperioden er blevet drastisk forkortet kravet til genoptjening af dagpengeret er blevet fordoblet retten til supplerende dagpenge er blevet beskåret efterlønsordningen er blevet forringet der er indført karensdage ringere satser for dimittender særlig straf til langtidsledige og så videre og så videre en uendelig lang liste i den samme periode er der sket det at a kassemedlemmerne finansierer en større og større del af dagpengesystemet i nitten fem og halvfems betalte lønmodtagerne nitten procent af nettoudgifterne til dagpengesystemet mens de i dag betaler fem og tres procent

betaler de dagpengeforsikrede altså mere og mere for et stadig ringere produkt

er andelen af dagpengeforsikrede faldet med fem procentpoint siden nitten fem og halvfems det svarer til

og attentusind medlemmer

relativt størst især blandt dem der har allermest brug for dagpengesystemet nemlig de faglærte og de ufaglærte og det tyder jo heller ikke på at man oplever at trygheden er i orden i systemet det bliver selvfølgelig kun værre hvis vi ikke begynder at rette op på tingene når flertallet ikke vil være med til det

jo kun skyldes at man rent faktisk ønsker at udhule trygheden for lønmodtagerne man ønsker at svække a kasserne og det er ikke raketvidenskab at finde ud af hvorfor det handler om at svække lønmodtagerne generelt og svække fagbevægelsen selvfølgelig med det formål at holde lønnen nede og samlet set stille lønmodtagerne svagere over for arbejdsgiverne det er arbejdsgiverpolitik det er

låser dem og forhindrer dem i at medvirke til at støtte ting som egentlig burde være i overensstemmelse med deres politik

nu ser jeg frem til ministerens svar og jeg tror ministeren får svært ved at godtgøre at der her skulle være tale om et forligsbrud hvis man gør det som enhedslisten og lo

nemlig at regulere den maksimale dagpengesats for det vi foreslår

jo ikke at gå ind og bryde op i eksisterende forlig det er et forslag om at regulere den maksimale dagpengesats den er mig bekendt ikke forligsbelagt

så har man placeret sin beslutningskraft

og det gør det blot vanskeligere at nå til nogle reelle forbedringer på de punkter hvor der er så klart et behov for det

finansieringen det fremgår klart af forslaget at i direkte nettoudgifter for det offentlige

det andet beløb har vi loyalt nævnt

finansministeriets besynderlige regnemaskine der bygger på at når man forbedrer trygheden for lønmodtageren så gider de ikke arbejde for at sige det kort det er jo det der er tankegangen i den maskine vi køber ikke den tankegang men vi har da været så loyale over for hvad kan man sige regeringens og forligspartiernes argumentation at vi har nævnt

koster hvis man skal regne på den vanvittige måde

deltager i forhandlinger

hvis den politiske vilje var til stede

noget som man kalder forlig og aftaler med de borgerlige partier

forhindrer en i at gøre noget godt for lønmodtagerne når der kommer et forslag om det i folketinget tak for ordet

henvises til beskæftigelsesudvalget

som vedtaget det er

nu er til stede ministeren har

siddet i møde i europaudvalget sådan som jeg forstår det og selv om jeg selvfølgelig ikke vil undlade at nævne intet over og intet ved siden af folketinget

alligevel ministeren velkommen her

europaudvalg som er vigtigt men dog

det ærede ting til sokkeholderne

tidligere i år den enogtredivete august valgte jeg at indkalde miljø og fødevareudvalget til en orientering om de foreløbige resultater fra en amerikansk undersøgelse på mødet orienterede jeg om forskernes foreløbige resultater de viste tegn på en mulig sammenhæng mellem børneleukæmi og fire pesticider på baggrund af danske data de tre af pesticiderne er fortsat godkendt til markedsføring i danmark det er stofferne pendimethalin bromoxynil og fluroxypyr som indgår

i beslutningsforslaget fra enhedslisten som vi skal tale om her i dag

jeg gerne understrege det er selvfølgelig ikke acceptabelt hvis børn eller andre bliver syge af pesticider som anvendes på danske marker det giver sig selv forskerne har over for ministeriet anført at de foreløbige resultater ikke er tilstrækkelige til at vise en sammenhæng mellem brugen af pesticider og udviklingen af børneleukæmi jeg har alene modtaget en præsentation fra forskerne forskerne har efterfølgende oplyst at de har yderligere analyser at udføre og at disse kan ændre resultaterne de vil i første omgang udelukkende gå videre med analyserne på afgrødeniveau og derefter vil de gå videre med at se

om de kan se en sammenhæng til pesticider for eksempel arbejder forskerne på at fordele det anslåede forbrug af pesticider på en mere retvisende måde det er vigtigt for deres konklusioner at de med størst mulig sikkerhed kan sige hvilke vordende mødre der under graviditeten har boet i nærheden af marker hvor der sprøjtes med ovennævnte pesticider førnævnte det andet er skrivesprog der har været flere usikkerheder

forbundet med det første datasæt som er blevet anvendt usikkerhederne skyldes at oplysningerne er baseret på salgstal for pesticiderne de pågældende år i perioden nitten seks og halvfems til to tusind og tre mens forbruget er fordelt på afgrøderne på baggrund af indberetninger af

det vides ikke om der rent faktisk er anvendt de pågældende pesticider på markerne i nærheden af mødrene desuden er det en vigtig pointe at de meget foreløbige data alene tyder på en statistisk sammenhæng mens der ikke er beskrevet en biologisk årsagssammenhæng mellem børneleukæmi og pesticiderne det vil sige at den foreløbige sammenhæng kan være tilfældig eller at den kan skyldes andre faktorer

ikke er taget højde for i undersøgelsen jeg har efter at undersøgelsens foreløbige resultater er kommet frem nedsat en arbejdsgruppe med eksperter fra universiteter og fra myndigheder arbejdsgruppen har afholdt det første møde og de har diskuteret hvordan man i fremtiden kan udnytte ny viden fra befolkningsundersøgelser i reguleringen af pesticider arbejdsgruppen skal mødes igen i slutningen af indeværende måned og derefter fremsender jeg et notat til folketinget med anbefalingerne fra arbejdsgruppen

i beslutningsforslaget foreslås et straksforbud mod tre af pesticiderne fra undersøgelsen et sådant forbud kræver at der er en åbenbar sandsynlighed for at et godkendt pesticid vil udgøre en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet desuden skal denne risiko ikke kunne styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af risikobegrænsende foranstaltninger det er ikke vurderingen at kravene til et forbud pt er opfyldt det antydes også af at forskerne selv har afvist at deres foreløbige resultater kan bruges til at forbyde de pågældende stoffer skulle der på et tidspunkt være et sådant grundlag så vil jeg selvfølgelig ikke tøve et øjeblik med at forbyde de pågældende

på den her baggrund afviser regeringen beslutningsforslaget

faktuelle data fra danmark man har benyttet sig af noget

fra kvinder og børn i danmark og som i dag

nogle indikationer af at at der er en forøget risiko for leukæmi

et traditionelt landbrug det er vel en rimelig betegnelse

kornafgrøder som de her sprøjtegifte

set rigtig mange som det her kan vedrøre

godt tænke mig at spørge ministeren om der i det forberedende arbejde blevet lavet er en indikation af hvor mange tusinde

er to ord der ikke skal sættes sammen fordi

fået mine folk i ministeriet til at tale med med de her forskere som jo med det samme sagde nej lad være med at reagere på det fordi vi har endnu ikke de endelige resultater

bare lige nødt til at nævne som starten på på mit svar

men om der er en risiko ved vi reelt ikke endnu jeg har ikke tal på hvor mange der bor og har boet i nærheden af det her jeg er ikke klar over om der foreligger sådanne tal men hvis der gør

tusindvis af kvinder som som bare er naboer og ikke engang tætte naboer

til en traditionel landbrugsmark det er immer væk en en vis afstand

godt tænke mig at høre om om ministeren er tilfreds med den

færdig med at sprøjte afgrøderne her i i efteråret så et straksforbud vil jo først få effekt

til foråret når nogle af disse sprøjtemidler igen kan anvendes på markerne er ministeren tilfreds med at det er gået

så langsomt i forhold til at kunne få det første møde i den arbejdsgruppe som ministeren

jeg vil bare gerne appellere til og det var derfor jeg indkaldte til det møde møde med alle folketingets partier lige så snart jeg havde de oplysninger

at man ikke hælder benzin på bålet

bare appellere til at man agerer ordentligt

jeg synes enhedslisten er lidt i gang med

jeg har et stort og brændende ønske om at gruppen af forskere i amerika arbejder hurtigere

jeg vil meget gerne have nogle svar på det her og jeg vil meget gerne have dem snart fordi

har den instinktive samme reaktion som herre søren egge rasmussen men den arbejdsgruppe jeg selv har nedsat har jeg sådan set pisket det jeg mener den skal piskes og det skal

en politisk anbefaling af at ministeren skulle

nej i skal ikke agere på det her hvorfor gør jeg det så alligevel hvorfor indkalder jeg så folketingets partier fordi man offentligt havde fremsat det som forskerne i forbindelse med den her samtale benævnte som en arbejdshypotese og når man offentligt fremsætter en arbejdshypotese som indeholder ordene pesticider og børneleukæmi i samme sætninger giver det altså grund til at råbe vagt i gevær

indkaldte jeg alle ordførerne for at orientere om det her for at undgå at folk

for at undgå at skabe panik

har fremsat den for at få andre til at interessere sig

sit forbud på det er jo et faktum som jeg også har erfaret i min tid som minister at

have en karantænemulighed sådan

at når der var stoffer som var under den her type mistanke

frem bør vi ikke have sådan en mulighed i dansk

fordi der fremsættes mange hypoteser og fordi det kan være en måde at udelukke visse pesticider på altså fordi man af andre årsager mener at de ikke skal være på markedet det kan være konkurrenter der gør det

at nogen har har sagt det i en eller anden

at man nogenlunde håndfast kan konkludere at de her ting

anvendelsen og derefter undersøger det nærmere men der er nødt til at være sådan en vis grad af håndfasthed i

den vurdering er det miljøstyrelsen

så for en vurdering der ligger og på hvilken

at

udgøre en alvorlig trussel mod menneskers eller dyrs sundhed eller mod miljøet som jeg også nævnte det før i min tale det er der ikke her der er fremsat en arbejdshypotese således som jeg også orienterede om på mødet i i

er fremsat en arbejdshypotese den tager vi meget alvorligt og det er derfor jeg har nedsat den her arbejdsgruppe men vi er altså nødt til også at lytte til hvad de forskere som som sidder og arbejder med det her siger deres melding til

i kan ikke agere på det her

sundhedsstyrelsen var i øvrigt også med til til det her orienteringsmøde og deres melding er også klar vi har ingen indikation af at der er en sammenhæng her der er fremvist en statistisk men ikke

en biologisk sammenhæng

er hvis man tror på at der er den her sammenhæng det er i forvejen nogle meget problematiske stoffer som der på forskellig måde allerede bliver kigget på i eu hvilken tidshorisont mener ministeren er rimelig i forhold til at

giver anledning til enormt stor bekymring og det var også derfor jeg indkaldte fru lea wermelin og resten af miljø og fødevareudvalget netop for at imødegå den reaktion jeg selv havde haft

er den menneskeligt eneste rimelige reaktion det er den eneste logiske reaktion det var derfor jeg indkaldte til det her møde for at vi sådan set i fællesskab også kunne tale med mennesker som som ved noget om det her som er kloge på det her område og som både fra et pesticidmæssigt

synspunkt kunne vejlede os og der kom jeg så til den konklusion at

kan vi ikke agere på fordi der

at sige jamen så forbyder vi bare det hele for en sikkerheds skyld ja det var jeg men det ville også have været at løbe med

som jeg ikke synes er rimelig i den situation og som jeg ikke synes at vi som medlemmer af folketinget skal bidrage

bilag en hundrede og ni og fyrre som ligger på udvalgets hjemmeside hvor

lidt orientering om nogle ting jeg undrer mig lidt over altså vi får orientering om

andre ting omkring godkendelsessystemet jeg vil godt lige tage fat i selve mødet

spurgte jeg om ikke man hurtigst muligt i danmark kunne få lavet en skrivebordsundersøgelse som simpelt hen tager nyere data fra danmark data hvor vi har

det vil sige fra to tusind og elleve og frem og kobler dem med den samme slags sygdomsdata som den her forskergruppe

så kan vi nemlig få en bedre forståelse af sammenhængen mellem de specifikke pesticider og

opgaver og det notat vi fik i går så så er der ikke lavet noget af den slags så vil ministeren sætte gang

at få lavet den hurtigst muligt eventuelt med den forsker fra danmark som har været med i arbejdet i

at udvide undersøgelsen med med nyere danske data herunder landmændenes sprøjtejournalindberetninger fra

hvis man skulle undersøge en eventuel statistisk sammenhæng mellem samtlige anvendte pesticider i i danmark og og udvalgte sygdomme

er det altså noget

lige kan gribe an jeg sætter min lid til at de gode amerikanske forskere

får får sat skub i i det her arbejde og kommer med nogle konklusioner som ikke blot læner sig op ad det statistiske men også op ad det der er mere

kunne man lave den her undersøgelse hvor man tager de tre specifikke sprøjtegifte som også er omhandlet i det her forslag kigger på sprøjtejournalerne fra

simpelt hen laver den samme øvelse og finder ud af om der er den her direkte sammenhæng det ville både

det studie som hele sagen handler om og det vil også kunne

problemet er at når man læner sig op ad forskergruppens videre arbejde

er det jo i deres tempo jeg synes vi har langt mere travlt så kunne man gøre det hurtigt på dansk

at citere herre christian poll og det er ikke noget der er i modsætning til til noget

poll har sagt nu her umiddelbart efter vores møde den enogtredivete august skrev herre christian poll følgende på det såkaldt sociale medie facebook undersøgelsen er ikke udgivet

og slet ikke gennemgået af andre forskere så derfor er det rimeligt nok at ministeren ikke går ud med et øjeblikkeligt forbud faktisk er det slet ikke muligt når vi er medlem af eu fordi der skal præsenteres ordentlig dokumentation

om at høre ordførererne den første i rækken er

i dag altså at der skulle være en

og leukæmi altså kræft hos

på baggrund af danske data så det er meget meget naturligt at vi tager det alvorligt jeg er helt med på som vi også lige har diskuteret at der er tale om foreløbige resultater

gravide kvinder i danmark der har boet inden for

her foreløbige konklusioner har dobbelt så stor risiko for at få et barn med leukæmi

derfor er det også naturligt at vi politisk handler på det jeg er

set enig i at det var godt at

som partier blev indkaldt af ministeren til at få de her umiddelbare resultater men selv om vi ikke ved med sikkerhed

med undersøgelsen så er det altså vigtigt at vi også

sender det signal at børns sikkerhed selvfølgelig står over brugen af sprøjtemidler det har vi også sagt offentligt inden behandlingen af beslutningsforslaget her i dag og generelt mener vi også

hårdt og også hårdere end vi gør i dag blandt andet i forhold til vores drikkevand

som det blev bekræftet af ministeren er der mulighed for at man nationalt kan

i eu systemet allerede er i en eller anden proces fordi de er mistænkt

sundhedsskadelige i forskellige former og

altså en advarselslampe

meget kraftigt her jeg synes i virkeligheden det er et godt forslag som

min kollega fra alternativet kom med nemlig at

gå aktivt ind i sagen og ikke vente jeg prøvede at

giver så stor usikkerhed

vi skal regulere brugen af sprøjtegifte her i folketingssalen eller om det skal ske

ved forhandlingsbordet det er som udgangspunkt også det

vi synes også at ministeren skal gå mere aktivt ind i sagen ud over den her arbejdsgruppe der er nedsat og sørge for at de her sprøjtemidler bliver

en karantæne og bliver forbudt indtil vi med sikkerhed ved

det er måske lidt fremmed at der så er andre partier der

er det vel næsten alle kvinder der så er berørt af den her sag

hvad nu hvis det er endnu mere risikabelt at bo inden for de første

den vinddrift der er fra en sprøjtet mark

dem der bor tættest på der har den største risiko

give anledning til at man fra danmarks side sætter gang i nogle undersøgelser så jeg synes egentlig det er fint hvis vi kan få en god drøftelse af hvad det er for

jeg lege forsker og præcist definere hvordan sådan en undersøgelse skal se ud men det der er vigtigt for mig er at vi ikke ender med at

den beslutningsproces der er i eu langsommelig og det var også det vi diskuterede da ministeren var på talerstolen altså at nogle gange kommer vi til at vente længe på at der sker noget i eu og derfor bliver vi nødt til

at være proaktive og sørge for at vi regulerer sprøjtemidler godt nok

netop vi må investere nogle kræfter i at vi

som kan sikre at vi beskytter gravide kvinder i danmark

vil jeg ikke lægge mig fast på her men jeg synes da det er noget af det vi skal bruge

kan sprøjte helt ud til der hvor han ikke længere ejer jorden

set bo en gravid kvinde i et hus fem m derfra så i den her analyse af hvad der er rimeligt

at landmænd ikke må sprøjte helt ud til skellet når der bor mennesker tæt

sikrer beskyttelse af vores

synes jeg måske vi bevæger os ind i et

rum men generelt vil jeg sige at vi da er allierede med enhedslisten i forhold til at sikre en

drikkevandet men det handler jo om at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder så der er mange måder man kan

ting ved ordførerens indlæg som jeg bemærkede

som jeg forstår det at der er

nogle marker i nærheden af de her kvinder hvor der er nogle afgrøder

de her pesticider er godkendt

her tre forskellige pesticider på de her konkrete marker

at alle er helt sikre på hvad det er vi snakker om her og hvad det er for et statistisk grundlag der er

det er foreløbige resultater der ligger og at de heller ikke har alle de data vi gerne vil have eksempelvis sprøjtejournaler altså hvad der konkret er blevet brugt det var også det som

kan man lave nogle nyere data på det

er jeg sådan set helt med på det ændrer bare ikke på at

mener at den her advarselslampe altså blinker meget kraftigt

tales dansk i folketingssalen

på sagen her helt fra starten og følger den tæt og også som

jo fint er redegjort for har nedsat den her arbejdsgruppe så vi kan få et helt præcist

og så er sagen jo i proces

også er forklaret og debatteret tidligere

er blandt de lande der har de skrappeste godkendelsesregler for sprøjtemidler pesticider

undersøgelser og det er også vigtigt at beslutningen netop om godkendelse eller forbud træffes på et solidt grundlag

er det vigtigt at rapporterne er gjort færdige

drages konklusioner og forskerne og eksperterne sag har sagt at den rapport og de undersøgelser ikke er færdige endnu

at konkludere på beslutningsforslaget

visse sprøjtegifte med tre aktivstoffer på baggrund af en formodet sammenhæng i en undersøgelse som endnu ikke er afsluttet plantebeskyttelsesmidlerne gennemgår meget

i eu og nationalt det ændrer ikke ved at vi naturligvis skal tage det meget meget alvorligt hvis der viser sig at være en sammenhæng mellem stofferne og leukæmi hos børn som

nu på det her sådan meget foreløbige grundlag og tidspunkt men skulle det være tilfældet skal det selvfølgelig forbydes med det samme som også ministeren har tilkendegivet men det er vigtigt i sager som denne at vi ikke handler overilet og på

vi skal afvente de endelige videnskabelige resultater før vi kan forholde os præcist til det vi tager selvfølgelig bekymringen meget alvorligt og derfor

har miljø og fødevareministeren nedsat den her arbejdsgruppe som det også er omtalt

det faglige grundlag skal være på plads

vi ikke skal handle politisk selv om vi ikke nødvendigvis

kender den endelige konklusion hvis der er en advarselslampe der blinker og som siger her er der virkelig noget som eksempelvis kan gøre

ikke skal reagere på det men skal vente og i forlængelse af det hvor længe skal sådan en usikkerhed have lov

at vi kunne sætte gang i noget fra dansk side som rent faktisk gør at vi kan få de her konklusioner lidt hurtigere

som den her det gør vi jo alle sammen og det kan vi også høre i debatten tager det meget meget alvorligt og seriøst når det er at vi hører

der måske muligvis eventuelt

at ministeren reagerede hurtigt og indkaldte os til at få den her orientering men læg også lige mærke til at forskerne jo også selv siger at de ikke er færdige

lige præcis på et område som det her hvor vi også har den tilgang at godkendelsen af sprøjtemidler i danmark jo er igennem den her meget grundige test først

at stå på som udgangspunkt så er det klart at

obs på det og det er vi også og så kan

kun ønske os at den proces der er

det her solide beslutningsgrundlag på plads inden vi træffer konklusionen så der er ikke grundlag for

så må sige at træffe konklusionerne på nuværende tidspunkt men vi har alle sammen en interesse i at få det afklaret så hurtigt som muligt

under fornyet behandling i eu man er i tvivl om

en karantæne et straksforbud eller i form af at forsøge at få de her konklusioner hurtigst muligt eller skal vi vente på at undersøgelsen er

reageret så godt som man nu kan i den her situation

det var meget videnskabelige og grundige undersøgelser

den her sammenhæng mellem leukæmi og de her tre giftstoffer så skal de forbydes jeg kunne godt tænke mig

disse forskere med de data de undersøger og med de forudsætninger der er lagt ind kommer frem til at der er en sammenhæng mellem de data

fra danmark og den her antagelse af

til leukæmi

set allerede besvaret tidligere i debatten

hurtigt nok men fair nok

mere i detaljer lidt grundigere i en offentlig behandling her i folketingssalen tak til ministeren

for at komme med en faktabaseret vurdering af forholdene omkring de her stoffer

efter meget omfattende videnskabelige studier og analyser

efterfølgende risikovurdering har det politiske system i eu vedtaget at etablere det der hedder den europæiske

i daglig tale kalder vi det efsa det er alt sammen gjort med henblik på at få de absolut bedste europæiske eksperter på området til at lave indstillinger om risiko for miljø sundhed og så videre ved given anvendelse af sprøjtemidler

på trods af det meget omfattende system

alligevel altid tage det meget seriøst når en undersøgelse som den vi drøfter i dag sætter spørgsmålstegn ved effekten på vores sundhed og miljø ved brug af specifikke sprøjtemidler der er dog her som vi

nogle gange fra ordførere på talerstolen tale om foreløbige resultater der endnu ikke er tilstrækkelige til at vise en egentlig sammenhæng mellem brugen af de her navngivne pesticider og udviklingen af børneleukæmi og der foreligger derfor

videnskabelige forskningsresultater eller en videnskabelig artikel data tyder tilsyneladende alene på en statistisk sammenhæng mens

egentlig være en tilfældighed eller skyldes andre faktorer der ikke er taget højde for i de her undersøgelser derfor er der heller ikke endnu noget robust fagligt grundlag for at lave en konklusion der kan underbygge et straksforbud det er min overbevisning at regelret anvendelse af sprøjtemidler selvfølgelig ikke på nogen som helst måde må have negative sundhedsmæssige eller

konsekvenser for vores børns eller andres sundhed jeg mener at det er vigtigt at vi undersøger den her sag meget nøje og bakker selvfølgelig op om ministerens tiltag ministeren har allerede iværksat nedsættelsen af en arbejdsgruppe der skal se nærmere på undersøgelsen når den er færdiggjort og

skal foretages af fagfolk og ikke

det når enhedslisten så ligefrem

måske er udtryk for en vis grad af populisme det har jeg selvfølgelig en stor

men jeg synes også det er med til at skabe en helt helt ubegrundet frygt i befolkningen som

at tage afstand fra og derfor og på den nævnte baggrund kan liberal alliance ikke støtte beslutningsforslaget

vi kunne godt tænke os at eu var mere ambitiøs at man også kunne regulere i forhold til grupper af stoffer og andet der vil jeg bare lige være sikker på at jeg har forstået ordføreren ret

liberal alliances side mener at den godkendelsesproces der er i eu nu

så kan man jo altid snakke om tålmodighed

kan selvfølgelig altid

skal gå lidt hurtigere men

substantielt underbygget at der er tilstrækkelige faglige data og at risikovurderingerne

så kan de bruge tilsvarende

langt hen ad vejen fungerer meget fint er det så kun tidsperspektivet hvor eu jo ofte er

er en udfordring eller

er og skal være fuldstændig fagligt belæg for de her ting tidsmæssigt kan man

om man synes at det går for hurtigt eller langsomt danmark er jo i øvrigt i forvejen en meget aktiv spiller i efsa sammenhæng og danmark

styrelsen synes at det er relevant i den her sammenhæng at der

nogle nye faglige data fra dansk side til efsa

det vil jo være miljøstyrelsen og sundhedsstyrelsen der skal ind over

kan sagtens være det har jeg

noget information frem om at der kunne være en væsentlig risiko ved de her sprøjtemidler og risiko for at

får børnekræft

her sager er nemme at forholde sig til fordi der er et alternativ

det alternativ at man kan dyrke jorden økologisk

med kemikalier hvor det kan være svært at se hvordan man kan undvære dette stof i produktionen

kan erstatte det med men her har vi jo en virkelighed derude

med pesticider sådan set

et alternativ for at slippe af med de her giftstoffer og jeg synes da det er relevant

at vi har en debat om hvor forsigtig man skal være og hvor kritisk man skal være over for godkendelsesprocedurerne i eu vægtes sundheden

blevet præsenteret for i ministeriet i sin tid

en meget overilet handling fra enhedslistens fremsætte et beslutningsforslag om straksforbud i folketingssalen

det jeg mener puster til en frygt i befolkningen som

er sådan indrettet at den driftsform den enkelte landmand skal vælge synes jeg skal være bestemt af markedets

i fremdrift og det er jo

alle tiders jeg er også stor tilhænger af en effektiv

en del af en moderne teknologisk effektiv landbrugsdrift

noget sundhed og miljø som kommer længere nede på skalaen der har enhedslisten bare en helt anden tilgang til vores landbrug

interessant at se at driftsresultaterne i økologisk landbrug rent økonomisk er gode

set et alternativ det er ikke bare noget der sådan eksisterer fordi der

som ikke er virkeligt det er fuldt virkeligt fuldt ladsiggørligt og kan drives helt uden pesticider og give et godt økonomisk resultat

se en situation hvor dansk landbrug

blev inviteret til orienteringsmøde hos ministeren den enogtredivete august i år var det med stor bekymring jeg mødte op vi blev på mødet orienteret om et studie gennemført af en international forskningsgruppe som var blevet præsenteret i foreløbig form på en konference studiet indikerer en sammenhæng imellem børnelæukemi og den gravides bopælsafstand til marker med afgrøder der sandsynligvis har været sprøjtet med en række kendte sprøjtegifte studiet var endnu hverken publiceret eller reviewet altså det vil sige tjekket af andre forskere og der er kun statistisk indikation af en sammenhæng som kan skyldes andre faktorer end de sprøjtegifte der er nævnt i studiet men ikke desto mindre er studiets indikationer rystende og kalder på hurtige reaktioner jeg stillede straks ministeren fire spørgsmål de hedder spørgsmål ni hundrede og tres til

for at presse på for en hurtig afklaring af problemet blandt andet via den arbejdsgruppe ministeren nedsatte der er kommet svar på mine spørgsmål og i går fik miljø og fødevareudvalget så en foreløbig orientering om arbejdet med at følge op på den her alvorlige sag alle kan læse det bilag som nummer hundrede og ni og fyrre på folketingets hjemmeside jeg har i mange år været dybt bekymret for det jeg kalder det store kemiforsøg det at vi bruger mere end tohundredetusind kemikalier i verden men at vi for langt de flestes vedkommende ved meget lidt om dem vi har et komplekst godkendelsessystem i eu som danmark dermed også er en del af og der har vi en række procedurer som er alt for omfattende og langsommelige og som beskytter kemiproducenterne langt bedre end det beskytter natur og borgere vi har for langt de fleste kemikalier en slags omvendt bevisbyrde altså at stofferne må benyttes medmindre det er videnskabeligt bevist at de er farlige men med den udbredte mangel på viden

om stoffernes spredning og nedbrydning og effekter

er der tale om et bekymrende forsøg hvor stoffer tages i brug og først mange år senere når

man først troede for nogle få anvendelser af stoffer har vi valgt den tilsyneladende rigtige tilgang nemlig at stofferne først må benyttes når der er foretaget grundige undersøgelser og disse frikender stoffer for effekter på for eksempel dyr og mennesker sprøjtegifte er faktisk et af disse områder og man skulle derfor tro at der er helt styr på hvilke sprøjtegifte der må benyttes og at det sker helt uden risiko for natur og mennesker desværre er det ikke tilfældet vi ser gang på gang at stoffer vi troede var ufarlige forbydes efter at der er lavet nye undersøgelser derfor ser vi i alternativet gerne en fuldstændig omlægning til økologisk produktion hvor man ikke benytter sprøjtegifte og derfor tilslutter vi os også enhedslistens beslutningsforslag om at straksforbyde brugen af de stoffer som forskernes undersøgelser peger på farligheden af vi er ikke trygge ved godkendelsessystemet for sprøjtegifte og vi er bekymrede for

måske har givet tilladelse til en lang række af stoffer som i dag spredes hvert eneste år i det åbne land men som aldrig skulle være sluppet løs på denne måde det er også tydeligt

det omtalte bilag en hundrede og ni og fyrre hvor komplekst et kludetæppe af sprøjtegifte landbruget har fået vævet sig ind i i notatet problematiseres et forbud af de tre stoffer med indviklede forklaringer om at der er resistensproblemer med andre sprøjtegifte og at de vi gerne vil forbyde er nødvendige for at afveje brugen af disse andre sprøjtegifte de tre sprøjtegifte er i øvrigt i forvejen under opmærksomhed og måske på vej til at blive faset ud i eu systemet men det kan jo tage mange år før det sker al den komplekse balancegang på kanten af diverse alvorlige problemstillinger kan vi komme ud over ved at vælge en økologisk produktion så hvis der bare er en minimal risiko for at forskerholdet har ret skal vi lade forsigtighedsprincippet komme til sin ret og gribe ind derfor støtter alternativet forslaget

meget alvorligt og seriøst og vi har også

kvitteret for at ministeren har nedsat arbejdsgruppen for at komme helt til bunds i det her det undrer mig lidt at alternativets ordfører i dag svinger sig

der ligesom puster lidt til til ilden for normalt

videns og faktabaseret det også det der plejer at komme fra alternativet

mange af de midler der blev sprøjtet med for år tilbage

forbudt i dag jeg tror også at

tiradebaserede ordførertale der blev holdt nu anerkender

skrappeste godkendelsessystemer i danmark så

godt lige tage det med ind i besvarelsen på den her lille korte bemærkning fra mig at det

at vi er blandt de lande der er fremme i skoene på også at kigget godt efter og tjekket rigtig grundigt inden vi godkender

at skrive at jeg synes at vi skal passe på med at regulere for hurtigt fordi nu skal vi lige har fundet ekstra viden frem sådan at vi kan få bekræftet det

af nu har vi ventet to en halv måned og det vi fik i går fra ministeren

bare en beskrivelse af hvor dyrt det vil blive for landbruget og så en beskrivelse af hvor bøvlet

derfor derfor har vi taget den beslutning i alternativet at vi er med på

der er ikke blevet sat gang i de indlysende skrivebordsundersøgelser som jeg foreslog på mødet og som handler om

det ville kunne give en klarhed det har vi ikke fået så derfor er vi med på

baseret på fakta og viden

problemer i det her hvordan vil alternativet så forholde sig

hvis vi kigger sådan skarpt på hvad der ligger af data på bordet nu der er ikke grundlag for at træffe de her konklusioner beslutninger på nuværende tidspunkt hvorfor er det at alternativet helt

og så lader vi forsigtighedsprincippet råde lidt som et svar på at vi ikke har fået en hurtig udredning fra ministeren som egentlig kunne have givet os nogle hurtige svar jeg mener at vi ret hurtigt kunne have fået lavet en undersøgelse af nyere sprøjtejournaldata koblet med sundheds sygdomsbilledet og fødselskohorten i danmark og så have fået et ret hurtigt svar

med erling bonnesen i at det skulle være nogle tirader det var sådan set en meget realistisk præget

jeg synes det er godt at der er politikere i folketinget der gør opmærksom på at de godkendelsesprocedurer der er omkring

man har en masse godkendte stoffer ude i landbruget og så har

at de alligevel har en skadelig effekt

og halvtreds forskellige pesticider der har været brugt i dansk landbrug det er altså ikke det sortiment man har nu

i en proces hvor man i nogle år har haft nogle midler som var godkendt og som man så bagefter fandt ud af var skadelige jeg synes det

så tak for for indlægget

på de systemer vi har skruet sammen

jeg synes at når en forskergruppe kommer og fremlægger en bekymring

bliver man nødt til at reagere prompte på den

får ikke mig til at få en fornemmelse af at vi er kommet videre og derfor er det utrolig vigtigt at vi får lavet en reaktion

vi får får taget nogle skridt sådan at vi kan

så hurtigt som muligt indtil vi er helt sikre på at der ikke er en problemstilling sådan som det er skruet sammen i dag er det jo omvendt

i mellemtiden passer vi ikke godt nok på borgeren jeg synes

ting vi skal passe på først og fremmest skal vi jo passe på at der ikke er

eller så lidt som overhovedet muligt i de fødevarer vi indtager der er danmark faktisk et af de lande som er ret godt med

hvis man skal spise grønsager der ikke er økologiske så vil jeg da foreslå at man vælger nogle danske grønsager

sprøjtemiddelrester blandt andet fordi vi har et restriktivt system i danmark så det er

set en konkurrencefordel for de danske landmænd at vi har skrappe regler på området for det andet skal

at sprøjtemidlerne ikke kan ende i grundvandet og i drikkevandet og det er derfor vi fra radikal side ønsker beskyttelsesområder rundt om alle vores drikkevandsboringer for det tredje skal man være opmærksom på resistens altså om man skaber problemer på andre områder

når han bruger de her skrappe midler og så er der en femte

og det er naboerne til landmænd der er nu kvinder der

faktisk skal forholde sig til en forhøjet risiko for leukæmi det forstår jeg godt hvis naboer

og kvinder derude synes er

og er noget vi skal tage dybt alvorligt

ministeren har handlet hurtigt jeg synes det var godt at han

gennemsigtighed til befolkningen da der kom de her nye oplysninger jeg ved også af erfaring at det er svært at sidde og bare trække et forbud op af lommen

synes jeg heller ikke det er folketingets opgave på så svært et område som kommer til at kræve juridisk kamp fra dør til dør at stå herinde og vedtage et straksforbud men jeg synes der skal gøres

det sted hvor vi har stået mange gange de senere måneder og

nødt til at tage hele systemet op og kigge på det en gang til jeg mener vi bør have en slags karantænemulighed i vores godkendelsessystem hvor vi kan sige

skal vi lave en karantæne i et år eller to eller indtil de er ordentligt undersøgt sådan at man reelt lader usikkerhederne komme borgerne

trække et kort og sige nu er der usikkerhed men når der kommer ny faglig viden kan man jo tage det ind og måske vil jeg spørge ministeren om ikke man skulle overveje at lave

sundhedsfagligt udvalg som ligesom

komme med nogle indstillinger man kunne sætte folk med sundhedsfaglig viden

det her er noget der faktisk er så alvorligt at vi skal gribe ind over for det nu jeg tror det ville skabe tryghed i befolkningen

hvert fald gøre at vi ikke skal stå i den situation at det er folketinget der skal til at lovgive om enkelte stoffer hvilket jeg

lidt underlig situation at være i derudover vil jeg gerne

ministeren om at oversende noget dokumentation for at de her forskere har sagt at det ikke

der skal handles på endnu jeg tror på det men det ville være rart at blive betrygget af at at dem der har fundet den her viden siger at vi godt

jeg spørge ministeren om der er en mulighed for at bruge forsigtighedsprincippet til at lave sådan en karantænemulighed i danmark hvor vi jo netop har lidt skærpede

at lægge den her sag død vil vi vente med at afgøre om vi vil stemme for

forslag her eller ej vi vil egentlig helst klare den politisk og tage nogle

det kunne være at vi sammen med enhedslisten og alternativet og sf socialdemokratiet havde også nogle bekymringer kunne skrive et

at se på om man skulle til at lave et nyt system rundt om vores godkendelsessystem

man reelt lade de usikkerheder der opstår løbende og som vi vil blive med at se

gør er farligt og ulovligt men at man kan stole på de godkendelser

håber meget at der er nogle der vil være med

jeg har fuld forståelse for at ordføreren lige spørger om dokumentationen fra ministeren men mit spørgsmål er

fra ministeren selv at

give en information men at man ikke er klar til at komme med sine konklusioner og anbefalinger endnu

fagligheden at der ikke skal gribes ind lige nu og at de ikke anser det for så alvorligt at man

jeg godt forstår forslagsstillerne vil med det her forslag nemlig at gribe ind nu fordi det er en meget alvorlig mistanke hvis den er der så jeg synes det er ret afgørende

fru

nogle forfærdelige ord men også nogle

sige at der er blevet sprøjtet her i efteråret

jeg synes

i høj grad at tvivlen skal komme

og sundheden til gode frem for at det

tres million kroner til en hundrede og halvtreds million

det meget landbruget modtager over ti milliard

tillade os at stille nogle krav til landbruget

det synes jeg i høj grad jeg synes også at de her forbud er nemmere at tale om når vi er

situation at landmændene kan vælge at dyrke økologisk

set en driftsform som er

vej mod at det kommer til at dække ti procent af vores areal kigger man dybt ned i

set rimelig godt sagt på jysk

produktionsgrene så der er

alternativ for de landmænd som som overvejer at parkere giftsprøjten og dyrke deres landbrugsjord på en anden måde

vi fik en mail fra

slutningen af august da jeg læste den

tænkte jeg er det mon drikkevandet i københavn der er forurenet det var det heldigvis ikke men det var en alvorlig sag vi blev orienteret om

og som jo delvis bygger

i danmark og de resultater som forskerne kigger på

fra markerne når man har undersøgt om der er en sundhedsmæssig

de foreløbige resultater viser at børn kan have en øget risiko for at udvikle børneleukæmi hvis deres mødre under graviditeten har boet i nærheden af marker hvor der er sprøjtet med visse sprøjtegifte det må man sige er dybt foruroligende

den her arbejdsgruppe som skal følge den nye forskning

ministeren gjorde meget ud af at understrege alvoren i sagen og udtalte

to den første september 2018 det er børn vi taler om det er gravide og jeg skal hilse og sige

noget jeg gør noget ved og det er noget jeg agerer på jeg sætter hele mit system i alarmberedskab men jeg vil ikke trykke på den store alarmknap inden vi ved om der er noget om det ministeren udtalte også til det samme medie hvis der er dokumentation for at disse

ikke tøve et sekund med at forbyde dem så selv om det handler om børn og gravide

at ministeren træder hårdt på bremsen

mistænkte sprøjtegifte fra landbruget indtil det er afklaret vi synes jo fra enhedslistens side at det kunne ske på den gode måde ved

vedtage et straksforbud det kunne ministeren jo

skulle forklare eu hvorfor man handlede men den konflikt måtte man

nu kan vi så se at landbruget har fået lov til at sprøjte videre hen over efteråret

vil sige cirka tre måneder efter man har fået kendskab til en mulig sammenhæng det synes vi ikke er hurtigt nok

det kan være fornuftigt at nedsætte en arbejdsgruppe der kan følge sagen

nogle af de sprøjtegifte der sprøjtes på markerne i danmark kan risikere at give børn blodkræft

forbud burde gælde fra i dag

fra det traditionelle landbrug og jeg synes

allertættest på markerne

giftpåvirkning må jo være større jo tættere man bor på de marker der sprøjtes og det må være afhængigt af hvordan vejret er den dag der sprøjtes

sige tak for debatten jeg kan forstå at den her bekymring

at have den klare holdning i dag jeg noterer mig at

rangere bekymringen

også har en betænkelighed og godt kan se at der kan være nogle godkendelsesprocedurer som

bestille nogle opfølgende undersøgelser ud fra de konkrete

yderst interessant og relevant for

den konkrete sprøjtning der er foregået over de seneste år

at have data for leukæmi der

født der efterfølgende det er lidt uhyggeligt at stå og tale om den her slags ting

de foreløbige undersøgelser fra usa er rigtige så har vi jo et alvorligt problem

danmark som fylder så meget og vi har så mange mennesker der bor relativt tæt på det landbrug jeg synes man skulle indføre det her straksforbud

synes at den her sag også er medvirkende til at man har endnu et argument for at økologisk landbrug har mange fordele også i forhold til vores sundhed at man kan producere nogle fødevarer helt uden pesticidrester viser den sidste undersøgelse fra fødevarestyrelsen dansk økologi er et sikkert valg det er helt uden pesticidrester

er udsat for når man bor tæt på traditionelt landbrug det er nok et aspekt som har været sådan lidt overset i den generelle debat men jeg skal hilse at sige at

den der metalliske lugt man kan risikere at få

når man færdes ude i de landlige omgivelser er ikke noget som man er glad for så jeg synes det er væsentligt at vi vi får set mere på om de godkendelsesprocedurer der er i eu

restriktive nok over for sprøjtegifte jeg synes det vil være væsentligt at få vurderet om der er nogle undersøgelser som

ikke bare venter på at de endelige resultater fra de internationale

anerkender og er helt obs på at

her oplysninger alvorligt og seriøst når de kommer også tak for anerkendelsen

at ministeren har reageret hurtigt nedsat arbejdsgruppen så vi kan få det her

fakta det skal være på et solidt beslutningsgrundlag og så videre så i den her sag det

har forskerne jo selv sagt

komme med de her informationer fra starten af fordi der måske eventuelt et eller andet kunne være noget

nærheden af at kunne drage konklusioner endnu

det var en lille information vi fik selvfølgelig en vigtig information

det er på det her område hvor det er et meget alvorligt emne men det jeg vil frem til

når der ikke er et grundlag at

hvis man skulle anlægge den linje

grund til at have om jeg så må sige alle de forskellige undersøgelser og tilvejebringelse af

at det gør det lidt nemmere at sige at

et alternativ til det traditionelle landbrug man kan jo vælge at dyrke sin jord økologisk

andre sager hvor man har et eller andet giftstof som som var nødvendigt for en produktion og hvor man havde svært ved at erstatte det med noget andet her har vi et traditionelt landbrug som kan erstattes af et økologisk landbrug så det gør jo processen her meget mere enkel så vil jeg også sige at det kan være at problemet er større

jo atten pesticider man har undersøgt og der står i de her papirer vi har fået fra ministeren at

nogle flere stoffer som godt kunne ende med at komme på listen

være at problemet er større end det vi har så jeg synes ikke at vi overdramatiserer

end det strakspåbud på tre stoffer som

skal bruges til at fjerne den del af produktionen derude som

når man så gør det på et

rækker de her tredive sekunder ikke til nu at enhedslisten gerne vil fremme

ikke lige skulle have kigget ned i det bilag som ministeren

er klar endnu er det virkelig det som enhedslisten lægger til grund for sine beslutninger

politisk parti og vi arbejder for at

vi skal have en bæredygtig produktion i danmark vi går ikke ind for at fjerne produktionen vi går

set ind for at omstille til en bæredygtig landbrugsproduktion og give plads til sunde fødevarer som ikke har skadelige

nogle sprøjtegifte så er vi

er ikke flere der har bedt om ordet og derfor er forhandlingerne sluttet

at forslaget henvises til miljø og fødevareudvalget

der vil fremgå af folketingets hjemmeside og i øvrigt henvise til ugeplanen der